merete riisager

beslutningsforslag nummer b seks og fyrre

og fyrre liselott blixt

beslutningsforslag nummer b syv og fyrre ole birk olesen

ni og fyrre benedikte kiær henrik høegh og

halvtreds erling bonnesen

en og halvtreds rosa lund

syv og tyve titlerne på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende DK

fra medlem af folketinget troels lund poulsen der har haft orlov har jeg modtaget meddelelse om at han fra og med den tolvte marts atter kan give møde i tinget finn thranums hverv som midlertidigt medlem af folketinget ophørte fra nævnte dato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

det skyldes at cofacc formændene fra

tinget kan klare at vente så længe jeg vil ikke ringe med klokken men hvis man bare bliver siddende stille så skulle vi kunne klare det på to minutter

og det drejer sig altså om afstemningen

tredje behandling af lovforslag nummer l tres der stemmes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

for at deltage i førstebehandlingen af lovforslaget og har skrevet i betænkningen at vi vil redegøre

set ikke går ud på andet end at flytte nogle penge fra statskassen over i et privat selskabs

pengekasse det er sådan at man har forskellige former for radiokommunikation hvor der

teleselskab i det her tilfælde tdc

og har underskud på en anden type af ydelser så modregnes underskuddet i overskuddet

at det er ulovlig statsstøtte og fordi det er ulovlig statsstøtte

skal vi nu betale halvtreds til tres

million kroner om året til tdc jeg forstår

sådan er eu systemet åbenbart

bare sige at det der med at tage penge fra skatteyderne halvtreds til tres million kroner for ting vi i dag ikke betaler for og fremover

vi slutter afstemningen for stemte ni og halvfems imod stemte otte

det er folketinget bekendt at sagerne forældes når offeret fylder otte og tyve år i sager om søskendeincest forældes sagerne når offeret fylder tre og tyve år det er sådan at dansk folkeparti her har foreslået at de

ikke mindst på grund af at børn der har været udsat for seksuelle overgreb fra voksne ofte fortrænger

for så at få minderne tilbage på et senere tidspunkt i livet derfor

ser vi det som meget vigtigt at folketinget kommer de ofre til undsætning der i dag ikke kan få lov til at føre deres sager og

i forbindelse med sagerne

forbindelse med behandlingen af forslaget været forsøgt at få regeringen til at fremskynde

det er ikke lykkedes at få regeringen med på det

derfor opfordrer vi i dansk folkeparti til

på det grundlag der er og det grundlag er meget oplyst vi har

forældelsesfristerne vi er glade for

konservative og liberal alliance støtter

de øvrige partier i folketinget socialdemokraterne socialistisk folkeparti

at støtte det her forslag og hvis man af en eller anden grund

sidde folketingsmedlemmer der siger det er faktisk et vigtigt spørgsmål at vi kommer de her ofre til hjælp og at de får mulighed for

markante positive signal man

vores opfordring i dansk folkeparti

ofrene i de her sager ofrene for pædofili

får en hjælpende hånd hvis man vælger at støtte det her forslag alternativet er

og at der altså går en år eller to hvis man ikke trykker på de grønne knapper

man er fra socialdemokraterne socialistisk folkeparti de radikale eller enhedslisten

der var blevet trykket på knappen så er

vi har jo haft en spændende debat i folketingssalen om det her beslutningsforslag fra dansk folkeparti som handler om at afskaffe forældelsesfristen i pædofilisager og det der var konklusionen på den debat var at det her er et spørgsmål som straffelovrådet

hvor mange partier har sagt

vil vente på den juridiske vurdering der kommer

generelt skal skynde sig for straffelovrådet beskæftiger sig altså ikke kun

altså også andre vigtige ting som straffelovrådet beskæftiger sig med

at hvis man siger til straffelovrådet

er ved at vurdere det afsnit i straffeloven

også efter man er fyldt otte og tyve år

med at vi har diskuteret den her sag i folketinget mange gange

et meget oplyst grundlag partierne har at tage stilling ud fra

straffelovrådet hurtigt kunne komme med bud på

år på at straffelovrådet tager stilling til det her spørgsmål derfor synes jeg at det er rimeligt at vi nu skærer igennem og siger

om der skal være den her forældelsesregel eller ej så opfordringen er

det der fik mig til at gå på talerstolen var herre peter skaarups bemærkning om at nu skulle alle huske at tænke på ofrene

henstår som om der er nogle der tænker på ofrene og nogle der ikke tænker på ofrene årsagen til at

et flertal i retsudvalget og i regeringen ikke kan støtte dansk folkepartis

som på daværende tidspunkt bad straffelovrådet om at se på det her fordi spørgsmålet ikke er

er bestemt ikke manglende vilje til at se på det

om at få arbejdet som den tidligere regering satte i gang bragt til ende

at de tidligere regeringspartier nu vælger at bakke op om dansk

forslag al den stund at arbejdet som det også er signaleret under

på det grundlag så tage stilling til det samlede kompleks om de her sædelighedsforbrydelser som er er alvorlige og som der skal tages alvorlig stilling til det gøres bedst i en sammenhæng

regering det mener den nuværende regering og derfor synes vi det er rigtigst at afvente straffelovrådets arbejde

vil gerne skyde det ind under straffelovrådet

lad os bare afvente straffelovrådet for det kommer

tidligere har været debatteret mange gange i folketingssalen der har været en meget omfattende offentlig debat om de her ting mange har undret sig over hvorfor

sagerne ved domstolene når ofrene er over

hos straffelovrådet der så er flere år om

mit spørgsmål til regeringen er hvornår er sommeren overstået altså hvornår kan vi forvente at der kommer en beretning fra straffelovrådet hvornår vurderer justitsministeren at der kommer en beretning

alvorligt til at der ligefrem skal gå polemik i det

de fleste folketingsmedlemmer ved hvornår sommeren

synes jeg at vi i ro og mag skal afvente det grundige arbejde som

straffelovrådet af den tidligere regering

og så kan vi tage stilling til det her spørgsmål som er meget meget relevant at tage stilling til

den nuværende regering er enig med den tidligere regering i

omgang i straffelovrådet og det arbejde bliver nu

afsluttet så folketinget kan tage stilling

og grundigt grundlag det mener vi er den bedste måde at håndtere det på det ligger fuldstændig i forlængelse af den argumentationsrække som tidligere regeringspartier også

justitsministeren hvornår

er det jo fordi det her arbejde er blevet udsat

man hurtigt kunne få straffelovrådet til at

stilling til nogle ting kunne man måske argumentere for at det var i orden at vente på

straffelovrådet men konsekvensen af det som socialdemokraterne de radikale

socialistisk folkeparti og enhedslisten i dag siger

på de røde knapper og er imod det her forslag

udspil fra straffelovrådet

vil sige at der skal komme et udspil et lovforslag fra justitsministeren som så i bedste fald kan fremsættes i oktober

vedtages næste år så der går altså et år

justitsministeren på grund af at man ikke vil støtte det her forslag og det synes jeg

fra dansk folkeparti men jeg synes ikke vi hørte justitsministeren

når den tid kommer og straffelovrådet kommer

er positiv over for det hvad er egentlig holdningen fra regeringens side det synes jeg da kunne være rart at få

for hver dag der går er der jo altså et et potentielt offer for voldtægt pædofili og andre meget alvorlige forbrydelser

risikerer at blive forældet for hver dag der går er der

sin sag prøvet ved domstolene så vi kan ikke bare blive

nogen spørgsmål i den her sag overhovedet

set bare det som den tidligere regering gjorde nemlig at nedsætte straffelovrådet som skulle se helt specifikt på blandt andet det her område

det at man ikke vil vente et

antal måneder på afslutningen af et arbejde som man selv har

for at få et solidt grundlag for

følge det den tidligere regering gjorde nemlig

af anden politisk observans men som altså

besluttede at at straffelovrådet skulle se på det så derfor

at der er nogle der tager sig af ofrene og at

helt klart har vist at alle har en interesse i at få det her efterset og det er det vi gør

straffelovrådet nu sidder og kigger på det

den rigtige måde at håndtere det på og så

i en ordentlig sammenhæng det fundament

i gang bliver afsluttet og det vil det

her omkring sommeren totusinde

når ministeren svarer som om han var et talende cirkulære

man ikke politisk ønsker at diskutere substansen i det her

hvor man så kan afvente for at skyde noget til

overhovedet at indikere en politisk holdning og

forgængeren her bidrager ganske udmærket til hvis man havde fulgt den debat der har været om sagen og de mange spørgsmål der var da vi havde den her debat i salen

man helt klart vide hvad regeringens holdning er

forfærdelige forbrydelser punkt 2 der kan sagtens rejses mange af de spørgsmål der bliver rejst nu punkt 3 når de bliver rejst og hvis de bliver rejst er det vigtigt at sørge for at de bliver grundigt overvejet derfor følger den nuværende regering fuldstændig det samme spor som

nemlig at afvente straffelovrådets arbejde jeg må bare sige at meget skal vi opleve med partiet venstre men at man ikke er i stand til at vente få måneder på afslutningen af et arbejde man selv har sat i værk på så vigtigt

i venstres kommentar på det her punkt det handler ikke om at det her ikke er alvorlige sager det handler ene og alene om at vi får et solidt grundlag at tage den her diskussion ud fra

som jo altså

jeg synes at det rigtige

at afvente straffelovrådets overvejelser og så tage stilling til

meget tæt hold som socialordfører fra to tusind og syv og frem til sidste forår

der har været socialdemokratiske ordførere

at man skulle ophæve forældelsesfristen

en indikation af politisk karakter

jeg reelt set fik en politisk indikation fra ministeren

med tidligere justitsministre men jeg kan bare konstatere

blandt andet er konservative forgængere har

punkt 3 dem skal vi se på og hvis vi vil se på

og overvejer noget af det her hvem er det det er straffelovrådet derfor

er det det der er holdningen og jeg synes det er en rigtig måde at håndtere

der er forsøgt signaleret også fra den nuværende regerings side i forhold til at den tidligere regering rent

dem der sagde det her arbejde i gang det mindste

og så går vi til afstemning

der

vi slutter afstemningen for stemte tre og halvtreds imod stemte syv og halvtreds

slutter afstemningen for stemte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

ønsker nogen at udtale sig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

skal bede medlemmer der gerne vil tale sammen

gøre det afdæmpet eller helst helt

fru inger støjberg som

frivillig repatriering kan være en god løsning for mange

får kommunerne en kontant belønning for hver udlænding

skaffes relevant beskæftigelse mens repatrieringsloven fastslår at kommunerne har en vejledningspligt om repatrieringsmuligheder

at ophæve kommunalbestyrelsens pligt

i den løbende opfølgning på integrationskontrakten

lovforslaget forslag om at ophæve resultattilskuddet på femogtyvetusind kroner til kommunalbestyrelserne for hver udlænding med bopæl i kommunen der repatrieres

lovgivning har til formål at sikre at herboende udlændinge aktivt bliver gjort opmærksom på mulighederne for repatrieringsstøtte for nogle udlændinge kan repatrieringsmuligheden udgøre et gunstigt alternativ til den tilværelse de kan få i danmark grundet integrationsvanskeligheder eller grundet en lav arbejdsmarkedstilknytning

at repatriering altid beror på frivillighed

en udlænding repatriering

betyder at mennesker der i virkeligheden for eksempel kunne blive lykkeligere i deres hjemland har mulighed for at komme tilbage med penge på lommen det er godt for dem

den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

og repatrieringsmulighederne endvidere er ministeren bekymret for

svække borgernes tillid til

socialrådgiverforeningen bettina post udtalte faktisk allerede i to tusind og ti til politiken

faglige og saglige og det vil vi være uanset om der er

går nemlig til kommunen ikke til den enkelte socialrådgiver så den bekymring som ministeren måtte have mener jeg faktisk er

nedgøre socialrådgivernes faglige dømmekraft endvidere

reglerne i et vist omfang er udtryk for overflødig overregulering og udtryk for symbolpolitik i hvilket omfang står dog fuldstændig uvist men ministeren

at kommunerne også efter det nye lovforslags vedtagelse forpligtes til at vejlede om repatriering jævnfør § fem i repatrieringsloven i venstre ser vi nu ikke

i at vejledningspligten står nævnt i integrationsloven i forbindelse med integrationskontrakten jeg synes

er meget vigtigt at kommunerne sikrer sig at udlændingen har modtaget den fornødne rådgivning om repatriering

og grunden til at vi indførte en tydelig bestemmelse

der skulle vejledes i den sammenhæng den tvivl

udlændinge i de seneste år har benyttet sig af repatrieringsordningen

benyttede en hundrede og ni og tyve udlændinge sig af den i to tusind og ni mens tallet i to tusind og ti var tre hundrede og fem og halvtreds

to tusind og elleve var der hele seks hundrede og tretten der benyttede sig af

ministeren kalder for symbolpolitik jeg må sige at

der er meget symbolpolitik i det så synes jeg tværtimod at der er tale om en god ordning som jo er frivillig og som flere udlændinge benytter sig af

notere sig de mange konflikter og katastrofer der er rundtomkring i verden derfor er det heller ikke så svært at forstå at der er mennesker der af den ene eller den anden grund vælger at flygte eller flytte til et sikkert sted som for eksempel danmark heldigvis er der så steder hvor situationen bliver bedre og sikker igen

i socialdemokratiet mener vi at de naturligvis skal hjælpes og vi støtter den indsats som repatrieringsloven giver mulighed for det er en god løsning at udlændinge der flytter tilbage til hjemlandet får støtte til at etablere sig og til at leve for desværre har vi så i de senere år haft en tilstand hvor der i forbindelse med de årlige

mellem den borgerlige vk regering og dansk folkeparti har indsneget sig nogle helt absurde forslag som betaling for dansk folkepartis tilslutning til vks finanslov l to hundrede og elleve som blev vedtaget sidste sommer er bare et eksempel på den form for symbolpolitik dengang stemte socialdemokratiet imod indførelsen af en særlig bonusordning for kommunerne på femogtyvetusind kroner for hver udlænding som de kunne få sendt hjem eller rettere få til at rejse hjem og vi stemte imod den tvungne vejledningsforpligtelse så derfor er vi også tilfredse med at regeringen nu har fremsat

der igen afskaffer de helt igennem tåbelige og helt unødvendige regler jeg skal hermed meddele at vi stemmer for

den opfattelse at hvis der er udlændinge i danmark som ikke ønsker at være i danmark og som er dårligt integreret i danmark

en god idé men hvis man

en god idé hvorfor fjerner man så det økonomiske incitament for kommunerne til at gøre lige præcis det nemlig at sikre at den pågældende udlænding får de oplysninger

for at være orienteret om de muligheder

hvis det både er til gavn for det danske samfund og til gavn pågældende udlænding hvorfor så ikke

står der jo i loven andre steder at man skal

til de flygtninge når de er i forbindelse med med sagsbehandlere på jobcenteret

at hvis der er en mulighed i lovgivningen

i nogle situationer skal man altså vejlede

også følger de love som der er og dermed også de paragraffer der handler om at man skal vejlede

mulighederne for repatriering jeg har ikke nogen tro på at

er nogen som helst forskel på om der er en bonusordning eller ej men jeg kan næsten forstå at herre martin henriksen er bedre oplyst og det kunne da

og elleve blev der indført en pligt for kommunerne til at vejlede om repatriering i forbindelse med den løbende opfølgning på integrationskontrakten og i forbindelse

på indsatsen i jobcenteret for udlændinge omfattet af loven derudover blev der samtidig indført et resultattilskud til kommunerne på femogtyvetusind kroner for hver udlænding med bopæl i kommunen der rejste tilbage til

dette blev på linje med andre justeringer indført efter ønske fra dansk folkeparti i har vi nemlig den næstekærlige holdning at udlændinge som opholder sig i danmark men som dybest set ikke passer ind som ikke ønsker at passe ind og som lever et

for at genetablere sig i deres hjemland derudover har vi også det synspunkt at vi skal lave lovgivning til gavn for helt almindelige danskere og at den nuværende lovgivning forener de to synspunkter på bedste vis repatrieringsloven handler om at sende uintegrerede udlændinge med lovlig opholdstilladelse ud af landet

men ved at oplyse dem om de fordelagtige ordninger der rent faktisk eksisterer

har sat spørgsmålet om repatriering på den politiske dagsordenen

når en udlænding vælger at forlade landet ved brug af ordningen sparer det danske samfund udgifter til integration og til sundhedsvæsen samt en række andre udgifter samlet set er det vores vurdering at øget repatriering sparer det danske samfund for en del udgifter ligesom vi sender et signal om at vi kun ønsker de udlændinge som vil og kan integrere sig

dansk kultur og danske traditioner vi har ikke behov for eller føler trang til at mennesker som dybest set ikke gider danmark lever deres liv her

lovforslaget vi ønsker derimod at fastholde de nuværende sunde økonomiske incitamenter det er godt for

og ikke mindst godt for de velintegrerede udlændinge som

er ingen som ønsker danmark det godt tjent med at holde på mennesker som ikke gider som ikke vil og som tilmed i visse tilfælde hader de værdier og principper som vores nation bygger på de tiltag som den tidligere regering og

således repatrierede i alt en hundrede og ni og tyve udlændinge i to tusind og ni mens der i to tusind og elleve altså sidste år var en stigning til over seks hundrede udlændinge

jeg er bekymret for at regeringen her lovforslag lægger op til en svækkelse af den nuværende indsats og på den baggrund kan dansk folkeparti ikke støtte

ordfører står her og forherliger den indsats som dansk folkeparti har gjort og også forklarer hvor

at spørge ordføreren om ordføreren har nogle tal på hvordan repatrieringen har været før den her lov

vi vil nok kunne se noget mere

har valgt at afskaffe den nuværende ordning

at i takt med at vi har udvidet ordningerne førhen vi har gjort det mere økonomisk attraktivt at benytte sig af ordningerne for den enkelte udlænding

nåede at få indført nogle af de ting for man går trods alt ikke ind og ruller det hele tilbage men

på dansk flygtningehjælps hjemmeside

kendskab til ordningen jeg tror på at i takt med at vi har udvidet de økonomiske

der kan være en vis forsinkelse i

briller på det er meget småt på sådan

i to tusind og elleve er syv og tredive personer

end før den her lovgivning blev indført mener ordføreren så at det er et godt argument for at den her lovgivning virkelig virker

indførte førhen og som vi har haft

har haft en effekt i og med at antallet af udlændinge der har valgt at repatriere

hundrede og ni og tyve i to tusind og ni til lidt over seks hundrede i to tusind og elleve så de tiltag som

at så meget op i om det vi diskuterer i dag har virket altså

vil jeg da foreslå at regeringen

lidt roligt og trækker lovforslaget så kan man genfremsætte det

i to tusind og tretten så kan vi se hvilken effekt det har haft til den tid så føler jeg mig overbevist om at vi vil se

så er det fru liv holm andersen som radikal ordfører

til at stå på talerstolen i dag fordi med det her lovforslag ønsker regeringen at tage endnu et opgør med den tidligere regerings ubehagelige signalpolitik på

og integrationsområdet når man udlover en dusør på femogtyvetusind kroner per udlænding

kommune får til at rejse permanent hjem

ligesom der er tale om forkert brug af ressourcer når kommunerne har pligt til at vejlede en borger i to modsatrettede retninger nemlig mod beskæftigelse og integration og mod tilbagevenden til hjemlandet

at vende hjem til sit oprindelsesland kan

en god løsning for nogle udlændinge og en del udlændinge er også vendt hjem

sådan set fint at vi som samfund økonomisk ønsker at facilitere den

men der skal altså være tale om en helt og aldeles frivillig hjemvendelse og derfor skal det ikke være noget der bliver påduttet nogen af ivrige myndigheder

skyld ivrige regeringer radikale venstre ønsker både kommunebonussen og den modsatrettede vejledningspligt af udenlandske medborgere afskaffet og derfor kan vi med glæde bakke op om det her lovforslag

de ændringer i repatrieringsordningen som undergravede

hvis det bliver brugt rigtigt og rigtigt kræver en grundig rådgivning og stærke overvejelser

ordningen også en rigtig god mulighed for mennesker som enten ønsker hjælp til at vende tilbage

få lov til at nyde deres otium der den tidligere regerings

i sommer handlede om bureaukrati og om symboler

på vk regeringens politik det har hele tiden

og at ingen så at sige fik stoppet ordningen ned i halsen

da den i sommer lavede en detailregulering af vejledningspligten og en kontant bonus

og begge dele er med til at undergrave repatrieringsordningen ja jeg vil faktisk sige at det var

meningsløs begrænsning af socialrådgivernes faglige skøn den faglighed vi tror på folk sagtens er i stand til at

når de er ansat i denne sektor

ordninger også efter dette lovforslag og vi har ingen grund til at tro at de ikke tager denne pligt

i fællesskab med kommunerne tager hånd om det hvis oplevelsen er at man mangler ressourcer til at kunne give den kvalificerede rådgivning som borgerne har ret til men at vi har

række beboere som

at flytte tilbage til deres oprindelsesland

og fjerner risikoen for at udlændinge ikke vil have tillid til kommunernes vejledning men snarere vil opfatte den som et forsøg på at lægge pres på dem når kommunerne kan tjene penge på at sende borgere ud af kommunen og ud af landet

men med de ændringer som blev lavet i sommer

ordning der giver vores ældre borgere med minoritetsbaggrund mulighed for at vælge den seniortilværelse der passer dem bedst derfor støtter sf naturligvis forslaget

at man afskaffer den nuværende ordning jeg synes man forsøger

ene side siger man at den nuværende ordning

derfor skal afskaffe ordningen så mener man begge dele på en gang eller mener man kun en af delene og hvilken

martin henriksens faglighed på netop dette felt de er nemlig socialrådgivere de er uddannet til det og de tager deres opgave meget alvorligt

der ender med at få ret for jeg tror nemlig at den ordning som vi har nu

af udlændinge der ønsker at blive repatrieret så hvis man synes at den

gør er så problemet i at man bare

den om et års tid

nogle mennesker med en minoritetsbaggrund

får en ret til en ordentlig og grundig vejledning

martin henriksen havde lyttet til min ordførertale ville han have hørt

at man belønner en kommune for så at sige at stoppe en repatrieringsordning

en kontant pengegave for at øge repatrieringen

og dansk folkepartis syn på udlændingepolitik

herre martin henriksen her fra talerstolen siger at formålet med repatrieringsloven og muligheden med repatriering er at få uintegrerede udlændinge til at forlade landet tænk engang jeg troede jo

at for eksempel flygtninge som er kommet hertil for mange år siden

altså at det var en lovgivning som blandt andet havde til formål at give nogle mennesker som har været tvunget på flugt muligheden for at vende tilbage frivilligt hvis de ønskede det

jeg vil sige det er meget sjældent

lovforslag på udlændingeområdet som udelukkende var positive

det vist tilfældet i denne omgang jeg synes jeg så et eneste kritisk høringssvar til gengæld var der

det her var en rigtig rigtig god idé det kan man da blive lidt i godt humør af

at fjerne det her såkaldte resultattilskud og det er

glad for at vi kan afskaffe begge regler enhedslisten var naturligvis imod det her da det blev

til jobcenteret og beder om hjælp til at få et arbejde

sådan for at du kan komme i arbejde men du skal også lige vide at du kan få de her penge hvis du forlader landet

underligt noget at sige til folk som kommer og beder om hjælp til at

bonus på femogtyvetusind kr hvis det lykkes en kommune at få

at den her check blev kaldt

en skrub af bonus da den i sin tid blev vedtaget det er jo egentlig

altså at man siger til kommunerne i får en

femogtyvetusind kr hvis i får en udlænding til at forlade landet

at sende til de udlændinge som er en del af det danske samfund mener jeg og jeg synes det er rigtig positivt at vi nu ikke længere skal bruge

hvis en udlænding der er kommet til danmark af forskellige

socialrådgiveren så socialrådgiveren hvis du ønsker at være her

blandt mennesker der deler dine normer og værdier og har den samme kultur og taler samme sprog

er det ikke meget rimeligt at man præsenteres

du har mulighed for at tage et job jeg skulle

mange mennesker som inderligt ønsker sig

et arbejde og så fik at vide at

forlade landet og få x antal tusind kroner med hvis jeg gjorde det og

blev væk så længe at min opholdstilladelse i danmark bortfaldt ville

også det er man jo gået ind i med åbne øjne fra den enkelte udlændings

en vis pointe i at det måske er meget fornuftigt at ordningen er der og at man gør opmærksom på at ordningen er

opmærksom på det i forskellige sammenhænge

har været tvunget på flugt og nu ønsker og har mulighed for at vende tilbage jeg synes

det er noget underligt noget at bruge skattekroner på

til kommuner hvor det lykkes

ny i folketinget og jeg synes

reel mulighed for at vurdere om

den virkede inden man afskaffede

er tilfældet her der er ikke gået lang nok

en positiv effekt på antallet af udlændinge som blev repatrieret baggrunden for hele det her lovforslag er jo at man

behæftet med fejl den har været katastrofal beskæftigelsesgraden

er katastrofalt dårlig i danmark også

men jeg synes i det mindste man skal

se om den har en positiv effekt der vil vi i

om der kan indhentes nogle data som viser om

og så vil vi beslutte om vi kan stemme for eller

det

faste og fair udlændingepolitik som vk regeringen førte

er et lille hul i diget der bliver skabt i forhold til at sikre en konsekvent og en retfærdig udlændingepolitik i danmark sagen er jo den at det

er den ret og rimelighed der er i at hvis

så bliver der også skabt et incitament

i forhold til en præmie til kommunen og et krav om rådgivning i forbindelse med de samtaler der er med

jeg er beklageligt først og fremmest fordi det er

at man kunne give en fornuftig præmie for

der er en kort bemærkning

det flere gange og første gang tænkte jeg at nu overhører jeg det her men jeg kunne

til integration og udlændingepolitik i danmark så handler det om at der skal komme flygtningestrømme til danmark og

ordføreren om det er det der menes med det eller

er et lille hul i diget og fordi man

forpligter kommunerne til at tage en samtale i forbindelse med repatrieringen fordi man ikke

giver kommunerne et økonomisk incitament

enhedslisten er så mega begejstrede for det her forslag

den lov der blev vedtaget sidste år l to hundrede og elleve hed den hvad for en virkning har den haft som gør at det er så vanvittig vigtigt at holde fast i netop de her to regler altså bonusordningen jeg kalder en bonusordning for kommunen

i i jobcenteret og gerne vil have et job

sørge for at fortælle dem om at de har nogle muligheder for at rejse hjem det skal man jo

efter at den blev gennemført siden konservative ikke vil være

argumentationen er selvfølgelig skal være nemmere at blive i danmark vi har den holdning at alle skal være velkomne i danmark men man skal yde og hvis man gerne vil

mulighed for det og det kan sådan en samtale jo være med til at give grobund for

ordføreren siger at hvis det her forslag bliver vedtaget bliver det lettere at blive i danmark jeg bliver oprigtigt og inderligt bekymret for om ordføreren ved hvad det er for et lovforslag vi behandler i dag

det her lovforslag har jo intet at gøre med hvorvidt det skal være lettere eller sværere at blive i danmark det handler om om man skal give kommunerne en bonus på femogtyvetusind

hvis de får nogen til at smutte ud af danmark kan ordføreren forklare folketingssalen og eventuelt de mennesker der lytter med

jeg spørger undrende og oprigtigt fordi det på ingen

når de støtter forslaget har læst forslaget årsagen til at enhedslisten støtter forslaget er selvfølgelig går jeg i hvert fald ud fra at det så skal være sværere for kommunerne at sørge for at

enhedslisten støtter forslaget og ellers må man jo høre noget andet fra

det er usympatisk og spild af skattekroner at give kommuner en bonus på femogtyvetusind kr hvis det lykkes for dem at få en udlænding ud af landet men ordføreren har stadig væk ikke

mit spørgsmål det kan være at det er gamle ministerevner der sådan myldrer frem

de mennesker som var i denne potentielle gruppe

den konsekvens og det er helt sikkert derfor at enhedslisten

ikke et kæmpe forslag det er et lillebitte forslag

forkerte retning der er hul i diget det er de ord vi skal høre om det her forslag indledningsvis vil

som blev skabt under den tidligere sr regering tilbage i år to tusind det er en lov som giver mennesker som har været i danmark mulighed for at få penge til at rejse hjem hvis det altså er det de gerne vil

nogle er kommet hertil har levet et liv og har alligevel på deres gamle dage fundet ud af at måske

mulighed for hvis det er det man gerne vil

flygtninge som lige pludselig står i den glædelige situation at

og at de dermed får mulighed for at vende tilbage

repatriering være en rigtig rigtig god ting

om det er noget de gerne vil vi har nu stået og lyttet

hul i diget og nu er det et nyk i den forkerte retning

at man fjerner den udvidede kommunale vejledningspligt

det socialrådgiverne at vejlede når det er nødvendigt

at når man henvender sig på sit jobcenter

det for nogle signaler vi ønsker at sende til mennesker som er i vores land hvis folk er her hvis de er integreret hvis de en del af det danske samfund hvis de har børn

vi møder dem i jobcenteret

de kan få penge for at skrubbe af

ordningen blev indført for

at orientere og vejlede

og igen og igen når det ikke er på sin plads skal sige til folk at de kan få penge for

forlade landet

det er jo faktisk en besparelse vi her har fundet

for jeg synes ikke at det giver mening at give kommunerne incitamenter eller bonusser

liberal alliance har den holdning til

ikke at mange repatrierer men at det er de rigtige der repatrierer

kan lige så godt stå i den situation at vejledningen måske fører til at de

man kan jo godt forestille sig at mennesker som er kommet hertil

eller afklaringsforløb kan man jo faktisk godt komme i den situation at folk

fremtid ligger i danmark og måske kan det fjerne nogle barrierer for hvordan man bliver integreret

som måske slet ikke er der i virkeligheden

rigtigt at der har været en stigning men det gode spørgsmål er så skyldes den stigning den lovændring som den tidligere regering indførte og der er svaret

haft intensive forløb med sagsbehandlerne

skulle klædes på til at hjælpe mennesker til at repatriere hvis det

af de seks hundrede og tretten der repatrierede hele sidste år repatrierede tre hundrede og seksten frem til den tredivete juni to tusind og elleve

inden lovændringen trådte i kraft ergo må man jo konstatere at den næppe har haft nogen indflydelse på at de traf beslutningen om at repatriere

blev klædt på og har været en afklaring

vi tallene fra de to første måneder af to tusind og elleve og

den samme i januar og februar to tusind og elleve det vil sige inden præmieringsordningen repatrierede ni og firs udlændinge mens fire og halvtreds udlændinge er repatrieret i de

måneder af to tusind og tolv tallene giver altså ikke noget belæg for

de partier som bakker op om at fjerne

er andet end en symbolsk tidsel

vi gør repatrieringen består fordi mennesker kan have brug for at komme hjem

rundt og føre politik med symboler

den argumentation at det er symbolpolitik

ingenting betyder hvorfor går regeringen så så meget op i at rulle tingene tilbage

det er forkasteligt hvis man i kommunerne har

særlig forpligtelse til at vejlede om de her muligheder men jeg forstod

synes at ordningen grundlæggende er fornuftig og god er ministeren så interesseret i at man måske laver nogle kampagner hvor man orienterer

når jeg siger at det ikke har nogen betydning drejer det sig

ikke om antallet det er rigtigt at det ikke kan ses på antallet at det har nogen betydning

at gøre op med den os og dem retorik der har været her i så mange år og som vi er rigtig mange danskere der er rigtig

har fokus på det der samler os som danskere og ikke

er en udvidet vejledningsforpligtelse til at man når mennesker kommer ned på jobcenteret for at få hjælp

og som kan være en del af det danske samfund hvorfor skal de behandles på den måde det er det gode spørgsmål og der er svaret det skal de naturligvis ikke

der er jo stadig væk sådan at kommunerne har pligt til at vejlede om repatriering det fremgår nemlig allerede af repatrieringslovens § fem hvorefter kommunerne har pligt til at vejlede om mulighederne for repatriering i forbindelse med den særlig integrationsindsats

for ministeren at dansk flygtningehjælp gør en dyd ud af at vejlede og orientere om at de her muligheder eksisterer det er ok

ministeren det er udtryk for et sundt menneskesyn eller

er ministeren så indstillet på at lave en orienteringskampagne

man orienterer om at de her muligheder rent faktisk eksisterer og man får budskabet lidt mere bredt ud

er kommunen

man skal sådan set vejlede der står

at der er en vejledningsforpligtelse det vi ændrer er den udvidede vejledningsforpligtelse som dansk folkeparti fik sat ind i loven

betyder at man hver eneste gang man som udlænding henvender sig

eksempelvis jobcenteret for

skal orienteres om at man har mulighed for at få penge for at forlade landet vi ændrer sådan set ikke andet end

den udvidede vejledningsforpligtelse og bonussen man får stadig væk det samme beløb med ud

repatriering kan dybest

rigtig god ting hvis mennesker ikke føler at det er her de hører til

skal vi da hjælpe dem til at kunne opbygge en tilværelse det sted hvor de gerne vil være

og jeg synes at det understreger hvorfor

sammen med dansk flygtningehjælp der er dem der varetager den individuelle og generelle rådgivningsopgave for ministeriet i løbet af de sidste to år

sagsbehandlerne for at hjælpe dem til at blive dygtigere til at hjælpe borgere som gerne vil repatrieres den indsats fortsætter naturligvis i totusinde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

at fastsætte antallet af præster i folkekirkens økonomilov frem for som hidtil årligt i finansloven

så folkekirken ikke bliver kastebold ved de årlige finanslovforhandlinger

særlig vigtigt at skærme folkekirken efter at vi har fået et rødt flertal vi har endnu til gode at se at regeringen vil folkekirken noget godt men har vi sikkerhed for at det ikke er et spareforslag regeringen her er kommet med det er meget vigtigt at vi under udvalgsarbejdet får klart belyst hvilke konsekvenser lovforslaget vil have for kirkeskatteprocenten og hvilke konsekvenser det vil have for det samlede antal præstestillinger og ikke kun dem der er omfattet af lovforslaget venstre lægger megen vægt på

ikke medfører stigninger i kirkeskatteprocenten eller at det samlede antal præstestillinger uanset ansættelsesform bliver reduceret dette vil vi i venstre gøre en særlig indsats

synes egentlig meget positivt at venstre siger at de gerne vil

det her lovforslag en direkte afskrift af det finanslovforslag som den tidligere regering kom med i august sidste år med med virkning fra i år og

den afklaring men lad os få den

at vi får konsekvensrettet i de forskellige

men ellers er det jo rigtigt at den største del af lovforslaget her handler om at man flytter rundt på på nogle midler inden for

at det bliver mere gennemskueligt

præstestillinger der kan være på finansloven

store jordlove i tiden efter nitten

hvor folkekirken afleverede rigtig mange hektar jord

på daværende tidspunkt en stor del af deres årsindtægt ved at være landmænd og ved at

at kompensere for det lønindtægtstab som præsterne ellers ville have

sat ned til fyrre procent det der sker nu er at man låser

den fælles pulje der er afsat penge til i fællesfonden og som alene er finansieret af medlemmer af folkekirken

for den beslutningsproces der skal være og jeg ser faktisk også lovforslaget her som

start på den debat vi i øvrigt skal have for at følge op på regeringsgrundlaget om en mere mere moderne styringsform for folkekirken men vi tager jo tingene i den rækkefølge de kommer og er også

loyale over for det finanslovforslag som

herre christian langballe som

ordet til herre hans vestager som radikal ordfører

er der jo tale om at man nu gør det helt tydeligt hvor stort et beløb staten yder til folkekirkens præstelønninger det er nu fastsat til at man betaler fyrre procent af de udgifter som man har til atten to og halvfems

8 årsværk der er for tiden ni og halvfems særpræster

af fællesfonden uanset hvilke ønsker man måtte have med hensyn til hvor mange penge der måtte være til rådighed

at udskrivningsgrundlagets størrelse fra landskirkeskatten der finansierer fællesfondens midler jo får betydning for hvor mange penge der er til rådighed idet det er sådan at det er statens bidrag som nu fastfryses på fyrre procent af de atten

8 årsværk jeg skal sige at

tilføje at dette forslag

dens sang dens musik

alt det man lokalt i øvrigt beslutter sig for der således sættes i centrum

skal jeg lige tilføje at den sande kirke er usynlig grundtvig siger herom at den er midt iblandt os og han

engang imellem at kirken er vidunderlig

man kan jo godt se lovforslaget som et udtryk for regeringens og politikernes almindelige uvilje eller manglende fornemmelse for folkekirken i en tid hvor alt for politikere drejer sig om nytteværdi og kulturrelativisme og vildt grasserende ligemageri har folkekirken det selvsagt svært nyliberalistiske paroler om at lade falde hvad ikke kan stå blander sig med en relativistisk påstand om at vi ikke kan tillade os at have en folkekirke

jo findes folk i danmark som tror på allah buddha eller ingenting

hertil kommer at man selv ind i kirkelige kredse er begyndt at betragte folkekirken som en koncern

statslig religionsanstalt der skal forvaltes på samme måde som de danske statsbaner det er klart at folkekirken set under denne åndløshedens matterede lup jo ikke er meget bevendt

der siden sin tiltræden har betragtet sig selv som chef for folkekirken en vil jeg sige lidt mærkelig forståelse af

eget embede så sandt som at minister betyder tjener

hvad angår folkekirken vil jeg gerne sige noget principielt for nu at hæve debatten op over den åndløshedens sump

trossamfund jo også en af de institutioner der binder os sammen

et folkeligt fællesskab i en tid hvor der sker en stærk individualisering og vi flyder rundt som øde øer hvor normerne skrider på grund af en lige så udtalt relativisme er folkekirken en af de institutioner

kristendommen er jo marven i vores kultur forfatteren martin a hansen har formuleret det meget præcist når han siger at danmarkshistorien begynder og slutter med kristendommen folkekirken er et levende vidnesbyrd ikke blot om tro men også om historie kultur og selvforståelse og det er afgørende at folketinget politikerne ministrene viser forståelse for dette forhold for var folkekirken der ikke ville det få negativ betydning for vores land

den folkelige sammenhængskraft det bringer mig til at tale om lovforslaget man vil fastfryse antallet af almindelige præstestillinger sognepræstestillinger som i dag udgør atten to og halvfems

årsværk det er sådan med finansieringen at tres procent af en stilling betales af fællesfonden mens fyrre procent betales af staten statens betaling sker jo ikke kun på grund

ændring i præstens indtjeningsmuligheder

også fordi civilregistreringen

af folkekirken forslaget om fastfrysning vil betyde

sig gøre ud over selvfølgelig

særpræstestillinger når vi i dansk folkeparti alligevel ikke er helt afvisende

er det fordi vi mener at der skal være orden i folkekirkens økonomi og at budgettet skal være gennemskueligt jeg synes der er god mening i at afskaffe den særlige kompensation som er blevet givet til særpræstestillinger kompensationsordningen har givet anledning til en ugennemsigtighed i folkekirkens budget og også en mistanke om knopskydning hvad angår nyansættelser man vil i øvrigt kunne pege på en lignende knopskydning inden for ansættelse af kirkepersonale inden for de sidste mange år som har været mere udtalt og mere markant

vi er som sagt

at se lovforslaget som et udtryk for regeringens og politikernes almindelige uvilje mod folkekirken

er det fordi vi gerne vil sikre os at lovforslaget ikke kommer til at betyde

og vil gerne have sikkerhed for

kirkeministeren kan garantere at det er sådan

mit princip at lønninger

betales af medlemmerne af denne forening det vil sige at forkyndelsen som præsterne jo står for

til en større debat om folkekirkens fremtid

stemme for eller imod dette forslag jeg tror at det måske

til herre arbo bæhr jeg vil da blot sige til

og folkekirken kan jo ikke sikres ved hjælp af penge uanset hvad så det var såmænd blot den bemærkning jeg ville komme

i forvejen er noget rod for folkekirkens økonomi er noget rod og det er næsten umuligt at gennemskue for

derfor vil vi i liberal alliance hverken sige ja eller nej til forslaget nu for vi vi ser frem til drøftelsen i udvalget hvis man skulle gøre det her rigtigt så skulle man jo gå til roden og få ryddet op jeg har konsulteret flere meget dygtige kirkeøkonomer som fortæller at at den værdi som de fyrre procent

det ville have hvis staten begyndte at honorere folkekirken for de ydelser som folkekirken i dag leverer for eksempel fødselsregistrering vedligeholdelse af kirkegårde og så videre så det vil sige

netop er en folkekirke og ikke en statskirke

i de her år hvor vi har de meget vigtige diskussioner om folkekirkens fremtid er at det rod der er omkring økonomien kommer til at skygge for andre debatter

langt vigtigere at tale om det folkelige fællesskab som

er noget man initierer fra statens side folkelige fællesskaber er simpelt hen noget som menighederne danner og det er den afgørende forskel på en folkekirke og en statskirke

lave lapperi på lapperi på lapperi

være med til at værne om vores fælles folkekirke

i det kommissionsarbejde som kommer til at foregå nu

hvis kirkeskatten finansierer de aktiviteter der foregår i folkekirken og her tænker jeg ikke på bevarelse af vores kulturarv

gennemskuelige og det folket selv der finansierer det der skal foregå i folkets

kan følge op på regeringsgrundlaget for det er jo vigtigt at

på vej ind til den debat den debat starter op den sekstende april og så får vi

bare inddrager folkekirkens medlemmer men også mange andre så det var mere for

fra det sammensurium der er i dag hvor man i to tusind og syv sagde at når kompensationen kom ned under et vist beløb så skal man gøre op med den

også fanget ind af nogle tidligere beslutninger

præstegårdsjordene og så videre den er jeg helt med på

lad os nu prøve at se hvordan det her skal være

vi ikke kun fra politikeres eller teknokraters side kan gennemskue det men sådan

tale det handler om at vi skal fremtidssikre folkekirken for folkekirkens skyld og for medlemmernes skyld og ikke for at tilgodese os selv i nogle politiske udgangspunkter herinde det handler også om at gøre op med fortiden

få fremtiden skruet sammen på en værdig måde både økonomisk og holdningsmæssigt den proces kommer vi til men vi har altså bare lige nogle rester som det er nødvendigt at tage stilling til inden vi går i gang med den anden debat

menighedsrådene er da ganske klar over hvordan økonomien hænger sammen at hvis man skal øge

man udskrive noget mere kirkeskat det der har været usikkerhed usikkerhed

som følge af den ordning man hidtil har haft med skatteprovenuet har jo været

skulle finansieres fra centralt hold nu ved man hvordan det skal finansieres og det er disse præstestillinger og ønsker man mere

i fællesfonden via en stigning af landskirkeskatten

en udtalelse det er dynamisk samfund

vi lever i hvor der hele tiden sker forandringer

det der gør tilværelsen sjov sådan at vi har noget at diskutere som er fyldt af indhold

menighedsråd har man styr på tingene man kan se igennem

er helt sikker på at det er der helt styr på

sige at når jeg færdes i præstegårde og sognehuse og forsamlingshuse og diskuterer både med menigheder og med menighedsråd er der en vældig vældig stor forvirring omkring de her ting

så jeg synes vi skylder ikke bare hinanden her politisk men også i forhold til befolkningen at vi får skilt tingene ad ikke mindst når det

at selv om vi skiller det ad

som folkekirken leverer til civilsamfundet går det nogenlunde økonomisk lige op så

hverken med mit hoved eller mit hjerte at der skulle være noget som forhindrer os i det

det har kirkeskatteyderne betalt og skulle nogle andre have glæde af at se på vor frelsers kirke skønt de ikke har betalt til den sådan direkte

præster er jo trods alt akademisk uddannet og hvis de ikke kan fortælle om det

må de jo se at få det lært og komme på kursus det her er ikke

som princip at man gør tingene så enkle

en akademisk uddannelse for at forstå dem som sagt mener jeg sådan set at

nemlig vores fælles folkekirke det at vi har disse anstødssten i forhold til at økonomien er blandet sammen så jeg tror

formentlig meget meget

og fællesfonden så betaler tres procent af præstens stilling giver anledning til komplikationer det der giver anledning til komplikationer ude i sognene er selvfølgelig

men det var nu også en anden bemærkning som kom for jeg tror at ordføreren misforstod

den folkelige sammenhængskraft mener jeg at folkekirken

et trossamfund og på den anden side er den et vidnesbyrd om vores kultur og vores historie og på den måde jo selvfølgelig også med til at binde os sammen i et folkeligt fællesskab

kirkefællesskab jeg tror ordføreren misforstod hvad jeg sagde men

i at folkekirken har de to spor men jeg tror så også at vi kan være enige om at hvis folkekirken skal være levende skal den bæres af medlemmerne det er ikke al mulig andet lim og mærkelige ting som vi gør for at holde tingene oppe der giver en levende folkekirke det er medlemmernes engagement

er et udgangspunkt for en lang diskussion om forståeligheden i folkekirken altså jeg vil mene at det som selvfølgelig bærer folkekirken oppe

os tage diskussionen i udvalget

fordi regeringen har taget penge fra folkekirken i modsætning til tidligere får folkekirken ikke længere kompensation

den blomst vokser bestemt ikke i en konservativ have det fører nemlig til at

nu kan få lov til at forhøje kirkeskatten med

million kroner eller undgå denne forhøjelse ved at folkekirkens fællesfond helt overtager betalingen af de ni og halvfems særpræstestillinger som staten ellers har betalt fyrre procent af

skatteforhøjelser og derfor også imod at kirkeskatten skal forhøjes tværtimod appellerede vi fra kirkeministeriet til at folkekirken holdt kirkeskatten i ro vi kan jo konstatere at stadig flere melder sig ud af folkekirken og i stigende grad gør det med henvisning til at de vil spare kirkeskatten men vi skal ikke svække folkekirken den er central for vores fortsatte kulturelle og religiøse basis i kristendommen og vi vil ikke svække kristendommens position i danmark i bemærkningerne til lovforslaget skriver kirkeministeren at om det nu bliver det ene eller det andet en skatteforhøjelse eller en ændring af fællesfondens betalingsforpligtelse

vedrørende fællesfonden men sådan mener vi ikke man kan behandle folketinget vi må vide om det bliver det ene eller det andet ved at sige ja til det uklare forslag vil vi altså risikere at sige ja til den skatteforhøjelse vi

og det vil vi ikke gøre vi har bemærket at høringssvarene fra folkekirkens repræsentanter tilslutter sig at fællesfonden kan finansiere særpræstestillingerne at folkekirken

at der herefter ikke kan være et loft over antallet af særpræstestillinger selv om landsforeningen af menighedsråd i lyset af den økonomiske situation ønsker at fastholde antallet på ni og halvfems alt dette kan vi godt tilslutte os men folkekirken gør kun dette fordi den betragter skatteforhøjelsen som uønskværdig og derfor selv må betale for at undgå en sådan imidlertid er

jo ifølge bemærkningerne som nævnt slet ikke afgjort om det skal ske på den måde eller om folkekirken bare kan sætte kirkeskatten op igen på grund af denne usikkerhed

spørgsmål til en afløser men da det nu er så kompetent en afløser

vil jeg tillade mig at gøre det alligevel ellers må jeg jo gentage det i udvalgsarbejdet jeg lytter mig til at der bliver talt om en skatteforhøjelse men vi er vel enige om at kirkeskatten aldrig har været omfattet af den tidligere regerings skattestop det var i hvert fald den afklaring der

vi har som almindelig skat

det der hedder kirkeskat er et medlemsbidrag så der bliver kun lagt loft over den del af medlemsbidraget

spørge den konservative ordfører hvad er det for

betale mere i kirkeskat det vil få den konsekvens at flere vil overveje

for nogle er det et økonomisk spørgsmål

være medlem af folkekirken eller ej så derfor er det også

det skal være medlemmerne der også sætter

give i medlemsbidrag men det ændrer jo ikke på at kirkeskatten hedder kirkeskat fordi vi så opkræver medlemsbidraget over skattebilletten og ikke er en traditionel skat

altså dem der betaler folkekirken i højere grad skal have indflydelse på prioriteringen af de penge der bruges i folkekirken så jeg har lyttet mig til svaret

at medlemmer af folkekirken kan komme til at betale atten

million kroner i ekstra skat

kristendommen og vi vil godt

pernille vigsø bagge har meddelt at socialistisk folkeparti støtter forslaget så giver jeg ordet til ministeren for ligestilling

er lovforslaget en konsekvens af regeringens ændringsforslag til finanslovforslaget

for to tusind og tolv hvoraf det fremgår at regeringen afskaffer kompensationen for anden lovgivnings provenuvirkning på kirkeskatten med virkning fra to tusind og tretten

rod men det er kompliceret og der er en masse løse ender men som

folkekirkens økonomi og for at bruge ordførerens eget

fra april måned og der håber jeg selvfølgelig ordføreren vil være med til at

kompensationens afskaffelse betyder at folkekirken fra to tusind og tretten selv skal

dække de beløb til præstelønninger som fra og med to tusind og syv har været dækket af en del af kompensationen og som siden to tusind og syv har været modsvaret af en sænkning af landskirkeskatten

herre flemming damgaard larsen var inde på og herre flemming

som staten betaler til folkekirken og

kompensationsændringen har blandt andet været med til som nogle også

at finansiere de ni og halvfems særpræstestillinger

sige til herre christian langballe at det selvfølgelig ikke tilstræbes at

cirka en ni hundrede præstestillinger allerede så er der

af de ni og halvfems særpræstestillinger

det vil blive afklaret i et samspil med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

jeg giver ordet til den første ordfører fru anne mette winther christiansen

tak for det dette lovforslag har jo til formål at sikre den nødvendige fleksibilitet i lovgivningen om

detailsalg fra butikker på helligdage det har jo vist sig at der er et behov og det behov

lovgivning altså ikke mulighed for byerne

at holde åbent på store bededag hvor alle holdene ellers bliver præsenteret

øget omsætning i byen netop når der er så mange folk i byen

vil være tilfældet under giro ditalia lovforslaget giver altså en mulighed for nu

en bestemmelse om at lukketiden kan fraviges ved helt specielle omstændigheder der skal være tale om meget omfattende enkeltarrangementer står der og det er også tænkt som

vi ser gerne at vi sådan set havde været endnu mere fleksible i

lukkeloven så derfor er det

fantastiske fornemmelse af en by uanset om den er stor eller lille der

summer af stemning og mylder og liv og fest jeg tror også

det modsatte når man vandrer hvileløst op og ned ad en dansk hovedgade på en fridag og leder efter lidt leben for kun at blive mødt af

være fred og ro en gang imellem det tror jeg vi alle sammen har godt af også de butiksansatte men det her lovforslag vi behandler i dag skal jo sikre at vi ikke kommer til at stå med en stendød by hvis en international begivenhed rammer lille danmark der skal være plads til den her ekstra

leben i de danske byer hvis en af de få resterende lukkedage som vi har tilbage skulle falde sammen med en stor

begivenhed som det det jo

til foråret med giro ditalia i herning så vi imødekommer med lovforslaget her at en by ved helt ekstraordinære og enkeltstående lejligheder kan få lov til at holde butikker åbne på helligdage det er jo til glæde og gavn for bylivet til glæde og gavn for de besøgende og også

erhvervsdrivende vi har jo oplevet

yderligere at realisere danmarks strategi om at tiltrække store internationale begivenheder

jo ikke så meget at

det skal vi fortsat gøre og der er det helt centralt for os at dispensation kun kan gives ved de her helt ekstraordinære og enestående lejligheder det synes jeg også

butiksansatte som jo også bliver omfattet af det her forslag men vi støtter fuldt og helt fra

som nævnt af de foregående ordførere

ud på at indføre en dispensationsmulighed i lukkeloven så man ved omfattende

helt særlig karakter kan få tilladelse til at foretage detailsalg på en helligdag det er en ændring

ændring kom efter at det blev offentliggjort at

er lykkedes herning og horsens at få giro ditalia til at starte i danmark i år år dette kæmpe arrangement ville støde sammen med store bededag hvor alle butikker skal

for at tiltrække så store sportsarrangementer skal vi kun være rigtig glade for og stolte over i danmark et så stort arrangement i danmark vil helt sikkert skabe fest farve og glade dage det vil strømme til med turister og i det hele taget give en masse positiv interesse for danmark skal alle de

horsens som har formået at trække giro ditalia her til landet og så skal det ikke være lukkeloven der stikker en kæp i hjulet for at vi

får det maksimale ud af det kæmpe arrangement derfor kan vi i dansk

stemme for den her lovændring som blot skaber lidt mere fleksibilitet i lukkeloven det vil uden tvivl

give mulighed for at skabe noget lokal vækst og

det som de øvrige talere har sagt det radikale venstre er vældig glade for den her mulighed for at få lavet en dispensation i lukkeloven

jeg synes at sagen udmærket beviser at der ikke findes en lov der ikke på et eller andet tidspunkt bliver udfordret af virkeligheden således også lukkeloven

dispensationsmulighed så vi ved ganske særlige lejligheder og vi lægger vægt på ganske særlige lejligheder kan dispensere dispensere fra en i øvrigt fornuftig lov

at vi vil se det under et altså både om den her mulighed for dispensation er en hensigtsmæssig måde at gøre det på og

lokalområder havnerelaterede områder

kan vi alle sammen godt lide at komme til åbne butiksdøre og til nogle levende miljøer og vi bliver skuffede hvis det modsatte viser sig

den imødekommenhed og åbenhed som man

på samme måde hvis man er butiksejer

der kommer folk til byen og man har mulighed for at skabe noget omsætning vi skal undgå situationer hvor

velkommen når de gæster danmark og når vi inviterer dem skal vi sikre

mødes af åbne butikker også selv om det er helligdag netop derfor

er det et vigtigt lovforslag vi behandler i dag

at varetage interesser for detailhandelen skal vi også sørge for at varetage de interesser som de ansatte

kunne passe deres arbejde

vi behandler her gavner

detailhandlerne og så de turister der kommer

henvendelser jeg kommer jo selv fra en kystby nemlig kerteminde og jeg kan gøre opmærksom på at med den nye lukkelov har det vist sig

bliver svært for dem at kunne holde åbent til årlige begivenheder som sail extreme

lade indgå i det videre udvalgsarbejde

glad for at kommunalbestyrelserne lokalt bliver inddraget i ansøgningsprocessen vi skal også bare være opmærksom på at det her ikke kommer til at

kommunalbestyrelser løbende skal tage stilling til noget som

lægge hindringer i vejen for den udvikling vi jo rent

også kan ske lokalt som sagt kan dispensation

den nu foreligger kun komme på tale ved ganske særlige lejligheder

er positive over for den her del af lovforslaget forstået på den måde at vi ønsker at landdistrikter vandkantsområder

bliver tilgodeset mest muligt men vi har også spørgsmål som vi for nuværende mangler svar på og dem vil vi lade overgå til det videre udvalgsarbejde men som sagt

positive vi tager lukkeloven op og vi ønsker at lytte til de erfaringer der er og

stille spørgsmål så vi stiller spørgsmål i det videre udvalgsarbejde

at den lukkelov vi har skal man kunne dispensere fra ude i kommunerne

nogle af de tåbeligheder som man møder ude lokalt når man skal

vi fastholder lukkeloven og så giver dispensation en gang mellem kunne vi jo lige så godt bare

for almindelige snusfornuftige mennesker at se hvorfor det skal være forbudt for butiksejere

at mødes om det til gavn for begge parter hvem er det det kommer til gavn

forbyder de to parter at møde hinanden i en fælles handel det er ikke lige til at få øje på så derfor håber vi sådan set bare at den her dispensationsmulighed som giver adgang til ved særlige lejligheder at holde åbent selv om lukkeloven foreskriver at der skal være

i stadig højere grad kan udvande lukkeloven og presse lukkeloven ud hvor den hører til nemlig i ingenmandsland

mestendels to principper

er at det er uheldigt for de ansatte som får meget

det er uheldigt for butiksstrukturen

ligesom kan udfylde åbningstiderne

udnytte hele den åbningstid som loven giver mulighed for det har været med

og fremme centralisering i centre

det er vi stadig væk og derfor er vi imod alle liberaliseringer af lukkeloven vi indrømmer at det her i den forbindelse er en meget meget lille ting

en stor dag når giroen kommer til

horsens der kommer mange udlændinge til danmark der kommer en enorm eksponering af

og den fleksibilitet som lovforslaget her lægger op til som jo også foregriber den liberalisering af lukkeloven som vi

folkeparti er meget fornuftig så vi bakker

tilkendegivelser om lovforslaget og

vi genindfører den dispensationsmulighed der var i lukkeloven frem til den

den aktuelle anledning til at det ligesom blev påtrængende at diskutere det igen er opstarten af giro ditalia og jeg vil godt lige

supplere den socialdemokratiske ordfører som håbede at det vil ske noget oftere jeg tror at vi har et fælles ønske om at danmark

at det ikke er en enkeltstående

i danmark at det bliver interessant for

sf havde en række spørgsmål som vedrører en tidligere havnedispensationsbestemmelse

om det kan være relevant men men selve lovforslaget her

store internationale begivenheder så må vi jo se på hvad der kommer frem under udvalgsbehandlingen

betragter man jo også nogle af de aktiviteter der foregår der som særlige lejligheder

have en festival hen over en weekend eller en helligdagsperiode er det så der

ok kære danmark nu er muligheden der for at søge dispensation

af hvad særlige begivenheder er er jo sådan

lukkeloven beror på et bredt forankret forlig i folketinget

der har været nedsat et detailhandelsforum som

har forsøgt at afveje synspunkterne for og imod har vi valgt

fremsætte et lovforslag som meget tekstnært tror

der tidligere det vil sige at en kommunalbestyrelse kan indsende

ansøgning til erhvervsstyrelsen som så vurderer den så er der gjort opmærksom på at at en borgmesters tres års fødselsdag ikke er en særlig anledning men

respekterer det forlig der ligger og hvis man under udvalgsbehandlingen

det er klart at der altid vil være fortolkninger og som

så ender det med at hver dispensation skal i samråd så alene det tror jeg er meget klogt

jeg forsøger bare at tilkendegive her fra talerstolen at

men der er kommet en række spørgsmål her under førstebehandlingen og

man skal se på under udvalgsbehandlingen i respekt for at der er et bredt forlig og kan man

arrangement som går igennem

vil jo også bo i de kommuner og følge

hvad

om de andre kommuner

skal tage det under udvalgsbehandlingen hvis man enten skal have præciseret dispensationsmulighederne eller

men man kan sige at udgangspunktet er at det er relativt tekstnært

i herning og horsens det starter den fredag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

åbnet jeg giver ordet til ordføreren for venstre

er en ændring af en revisionsbestemmelse der stammer tilbage fra christianialoven fra to tusind og fire i to tusind og fire blev christianialoven vedtaget af et bredt flertal af partierne i folketinget og formålet var at christiania fremover ikke skulle omfattes af en særlov men af landets almindelige love og regler derudover ville man sikre at området blev udviklet til gavn og glæde for alle københavnere og øvrige borgere der var i christianialoven indsat en bestemmelse med henblik på revision af loven senest i folketingsåret to tusind og ti til elleve på det tidspunkt havde man en forventning om at formålet med loven ville være udtømt

implementering af christianialoven aftalen skulle være gennemført den første juli to tusind og tolv som følge af at aftalen først bliver gennemført den første

tusind og tolv er det logisk at revisionen udskydes til næste år hvor implementeringen har fundet sted og på det tidspunkt vil der naturligvis være grundlag for en mere omfattende revision

eventuel ophævelse af christianialoven

helt konkret skal vi ændre revisionsbestemmelsen fra sidste folketingssamling hvor et stort flertal vedtog at udskyde revisionen af christianialoven

og skal stemme om endnu en udskydelse

på en positiv baggrund for nu foreligger der en aftale mellem christiania og staten

fonden fristaden christiania skal købe området til glæde og gavn for alle der måtte ønske at benytte

og det er en helt unik konstruktion socialdemokraterne går ind for at bevare området som det eksperimentelle fristed det hele tiden har fungeret som derfor er socialdemokraterne også glade for at der nu er stiftet en fond der skal varetage den fremtidige genopretning drift og vedligehold af bygninger grønne områder forsyning stier og veje

en rigtig god løsning i forhold til at sikre christianias fortsatte eksistens aftalen mellem staten og fonden skal være gennemført i folketingets sommerferie konkret

og først når denne aftale er på plads

ved vi helt konkret hvordan den nye ordning hvor fonden fristaden christiania overtager ansvaret for området kommer til at se ud

danne rammen om christianias fremtidige virke socialdemokraternes ser frem til den endelige aftale og støtter i mellemtiden

at udskyde revisionen

mening at revidere christianialoven i denne folketingssamling nu hvor loven end ikke er endeligt implementeret det bliver den senest den første juli i år og det vil derfor være naturligt at vente vente med en revision til næste samling

bakker op om intentionerne med christianialoven fra to tusind og fire

ordnede forhold for christiania og gjorde op med den lovløshed som havde hersket siden christianias christianias etablering i nitten halvfjerdserne

at der som noget naturligt skulle gælde de samme regler på christiania

i resten af danmark der blev dermed gjort op med den såkaldte kollektive brugsret til området samt andre afvigelser i

en almindelig indretning af samfundet det er dansk

ønske at christiania integreres i det omgivende samfund sådan at der sikres en fri og lige adgang til at bosætte sig på christiania samt at huslejer og andre boligudgifter på christiania modsvarer det der betales andre steder

vi ønsker ligeledes at indsatsen for at fjerne narkotikahandel

den foreslåede ændring af loven om christiania det er jo som det fremgår

enkelt indhold nemlig en udsættelse af en revision af loven om christiania grunden til at

den første juli to tusind og tolv det er en

fremtid for christiania og vi er glade for at der er fundet en løsning på det det betyder også at der er nogle gode og meget konkrete grunde til

støttes nemlig at man udsætter revisionen af christianialoven og vi støtter derfor loven som den ligger her

jeg kan få øje på er herre joachim b olsen

jeg vil derfor holde ordførertalen på hans vegne aftalen om køb leje vedligeholdelse et cetera af christianiaområdet er ikke gennemført på nuværende tidspunkt og liberal alliance ser det derfor som en fornuftig løsning at udskyde den planlagte revision til efter den første juli to tusind og tolv hvor aftalen senest skal være gennemført vi støtter således

og christiania sidste år skal jo være fuldt implementeret til sommer det betyder det naturligt at udskyde revisionsbestemmelsen så derfor kan

positive bemærkninger til lovforslaget som det er fremgået var det ved ændringen af christianialoven i to tusind og fire forudsat at der skulle ske en revision af loven senest i folketingsåret to tusind

denne revision blev imidlertid udskudt med en år til folketingsåret to tusind og elleve

der ikke var skabt grundlag for en egentlig revision af loven som bekendt er der den toogtyvende juni to tusind og elleve indgået en aftale mellem christiania og staten og denne aftale skal være gennemført

revisionen af christianialoven foreslås derfor udskudt til efter det tidspunkt hvor aftalen forventes gennemført med lovforslaget ændres revisionsbestemmelsen i lov om anvendelse

fra folketingsåret to tusind og elleve til tolv til folketingsåret to tusind

til tretten lovforslaget indebærer alene en udskydelse af det tidspunkt hvor christianialoven skal revideres jeg er glad for den interesse tinget i dag har udtrykt for lovforslaget og jeg ser frem til at fortsætte drøftelserne i udvalget med disse bemærkninger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

opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den tyvende marts

ordføreren for forespørgerne herre bent bøgsted som vil begrunde forespørgslen

i dag er egentlig at det er et problem som der er en del der har

på en række artikler der har været i nordjyske stiftstidende om en villavej hvor de havde store problemer med affaldsstrøm overharmonisk jordstrøm det har fremkaldt megen mild

der ved noget om hvad det drejer sig om derfor synes

en mistanke om at vi måske ikke rigtig kommer nogen vegne

i dag netop fordi mange ordførere måske heller ikke rigtig ved så meget om det

en forklaring på det her fænomen

give psykiske problemer blodtryksproblemer

krampe i benene stor træthed spontan diarré og mange andre ting det sidste

fra dengang vi havde højspændingsledninger til at hænge i luften

forekommer i stigende grad verden over fordi der bygges stadig mere

effektiv elektronik ind i elapparater og elektriske pærer fænomenet opstår når den rene strøm passerer igennem for eksempel

de ensartede spændinger i stykker så de kan udnyttes mere energivenligt affaldsstrømmen returneres gennem nettet og dens udbredelse afhænger af i hvor høj grad jordbundet metal varmerør og andre

men det gør til gengæld de nye elsparepærer

canada usa og tyskland er

blive syge de kan dø af at være i nærheden af overharmonisk jordstrøm der er en vis grænse

været fremme med at der skal ændres på de grænseværdier netop fordi det er et

stigende problem derfor håber jeg selvfølgelig at vi her i dag kan få en rimelig debat

frembringer og

selvfølgelig skal ministeren også have lejlighed til at sætte sig ordentligt ind i sagerne og blive

sindal og at sagen er endt i en hårdknude mellem beboerne og det lokale elselskab

en løsning på sagen sammen med elselskabet men at elselskabet har meldt ud at der ikke er fejl på elnettet og at der derfor ikke kan findes relevante afhjælpningsforanstaltninger jeg har så bedt sundhedsstyrelsen om at redegøre for den sundhedsfaglige viden om effekterne af at blive udsat for overharmoniske strømme eller jordstrøm

strømme som kortvarigt og utilsigtet kan forekomme i et bebyggelseselnet elektriske installationer udsender elektromagnetiske felter

radioer mobiltelefoner køleskabe

typisk kommer fra højspændingsledninger antenner med videre

hvis man for eksempel sover med hovedet lige op af clockradioen jo større er den samlede eksponering

reduktion af eksponeringen fra eksterne kilder som for eksempel højspændingsmaster teoretisk set kunne hindre

og persongrupper i danmark der mener at de er overfølsomme over for strøm elektricitet og elektromagnetiske bølger

kaldet eloverfølsomhed udsættelse og eksponering kædes sammen med reaktioner som hovedpine søvnbesvær udslæt på huden altså eksem

at der med den eksisterende dokumentation på området er sundhedsfagligt belæg for

så længe apparaterne og brugen af disse overholder de internationalt fastsatte standarder der findes således ikke videnskabelige holdepunkter for at

elektromagnetiske felter eller andre karakteristika ved strøm eller elektricitet og de symptomer som en række borgere anfører at de lider af symptomer og

da det kan betyde en nedsat livskvalitet men de

personer der mener at de har helbredsproblemer må opsøge

også selv om de mener at problemerne skyldes udsættelse for elektriske kilder jeg vil i forlængelse af sundhedsstyrelsens redegørelse understrege

jeg er tilfreds med at både deres egen læge og kommunen har taget dem alvorligt og forsøgt at finde en løsning på problemerne men jeg må samtidig konstatere at der ud fra et sundhedsfagligt synspunkt ikke er belæg for at sige at de pågældende beboeres symptomer kan forklares ved udsættelsen for overharmoniske

til ordførerrækken nej

og det er klima energi og bygningsministeren

involveret i jeg vil også gerne takke for at denne forespørgsel om elforsyning og mulige helbredsmæssige konsekvenser er blevet stillet det er synd for de mennesker der ikke har det godt og det er en kedelig situation som fortjener en afklaring den sag i nordjylland som er årsag til forespørgslen indeholder to væsentlige aspekter

og på den anden side de mulige tekniske fejl ved elforsyningen sundheds og forebyggelsesministeren har

gennemgået den første del omkring mulige helbredsmæssige konsekvenser og jeg vil forsøge at opridse de forhold der har betydning for den anden del af sagen vedrørende elforsyningen de selskaber der ejer distributionsnettene opererer under en bevilling og efter de vilkår der gælder her det vedrører blandt andet forpligtelse til at tilslutte nye kunder og til at udbygge og vedligeholde nettet udstedelse af bevillinger og de forhold

hører under klima energi og bygningsministeriet men jeg skal understrege at bevillingerne ikke er fulgt af vilkår om hvordan nettet skal drives og indrettes i forhold til personsikkerhed det følger af bekendtgørelse af lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel også kendt som stærkstrømsloven

strøm fra elforsyning kan løbe ud i jorden hvis strømførende ledninger ikke er ordentligt isoleret eller ved andre fejl og derfor er det et krav at boliger er forsynet med en automatisk afbryder en

foranlediget inspektion og målinger på tre niveauer

første er der foretaget tilsyn på det offentlige elforsyningsnet i området og her er der ikke fundet nogen fejl for det andet har sikkerhedsstyrelsen målt på stikledningerne fra forsyningsnettet ind til den enkelte installation det svarer til at trykprøve en vandinstallation hvor der måles om der skulle løbe strøm ud i jorden

for det tredje er husenes fejlstrømsafbrydere kontrolleret

kontrolleret om der er fejl på boligernes elforbrugende apparater her er der

elforsyningen til de omhandlede boliger skulle afvige fra forsyning af andre boliger i danmark så selv om jeg synes det lyder ubehageligt for de mennesker det drejer sig om har jeg desværre ikke noget yderligere at bidrage med fra klima energi

bent bøgsted mulighed for at holde sin ordførertale

det er dejligt at høre ministeren sige at

ikke er nogen problemer eller er

jeg er sikker på at de folk der bliver berørt af

se på de problemer som de har

strøm kan være farlig det var jo derfor at man

under en højspændingsledning hvis ikke der var fare ved elektricitet og de strømninger

lige meget med at bo under en højspændingsledning det kunne man jo godt gøre men det blev frarådet og der er sager tilbage i tiden hvor folk

strømførende højspændingskabler

det er de over det meste af danmark og energiselskaberne siger at det ikke er noget problem men de har jo ikke

at undersøge hvor utætte

det er bevisligt der er

eget firma hvor de er ude

strømmen de kan måle de svingninger der er og de kan måle påvirkningerne han har prøvet at sætte et filter op ved et hus

højt blodtryk der har været tilfælde hvor

jo hele tiden så får de forhøjet blodtryk to hundrede og fem og tyve

falder blodtrykket blodtryksmedicin hjælper ikke

hvorfor deres medicin ikke hjælper men forlader de mennesker deres bolig

situation hvor en af kvinderne dernede var på vej til sygehuset i

blodtryk på to hundrede og fem og tyve

er det galt deres hund blev påvirket

diarré de blev genhuset af hjørring kommune og der skal man sige at hjørring kommune havde gjort en indsats for at hjælpe dem men de kunne ikke da de blev genhuset

besøge dem og man kan mærke den kriblen der er i benene når man er inde i

er et problem rundtomkring i landet hører man også om andre der har uforståelige

bliver sagt at det er dem er noget galt med her har lægerne direkte anbefalet dem

gren og sige ok vi lader de her huse være og den villavej kan vi ikke bo på de kan ikke sælge husene

vi har tilfælde af landmænd der bor tæt på strømninger

elektrificeret der giver ustabilitet og dyrene

bliver ekstra syge i usa

kan udtale navnet rigtigt

hun har været lektor

det hele i usa og tyskland er der ført beviser for at kvæg i landbruget

og mennesker også og i usa forsker de direkte i det

problemer der er ikke noget galt det må være de her mennesker de har snakket med embedslægen de har snakket med deres egen læge og

men det er da mystisk at i alle de huse

det var en mistolkning men de her mennesker har behov for hjælp

undersøgt hvordan og hvorledes

skal spænde af og

jeg er også blevet lidt klogere på hvad begrebet jordstrøm dækker over jordstrømsfænomenet dækker over både overskudsstrøm og affaldsstrøm så vidt jeg forstår og situationen er den at fem seks huse på hesthavevej i sindal gennem elleve år har kæmpet forgæves

som beboerne mener skyldes cirkulerende overskudsstrøm mellem

krampe i benene trykken i hovedet søvnproblemer forhøjet blodtryk og ekstrem hjertebanken alt sammen gener som de mener stammer fra overskudsstrømmen hjørring kommune tog i starten af denne sag beboerne alvorligt og kaldte det et samfundsproblem og tilkendegav at de ville hjælpe beboerne

at opsætte filtre til absorbering af overskudsstrømmen ved elselskabets indgangsfilter til bebyggelsen

og tak for det elselskabet nord energi og sikringsstyrelsen har foretaget undersøgelser af affalds eller overskudsstrømmen

som overstiger de tilladte grænseværdier men hvad siger eksperterne om jordstrømsfænomenet

europarådets miljøudvalg har tidligere i betænkning a6 nul nul

reducere eksponeringen

elektromagnetiske felter udvalget opfordrer indtrængende kommissionen til

om grænseværdier for elektromagnetiske felter er videnskabeligt funderet og hensigtsmæssige idet og jeg tillader mig her at citere at elektromagnetiske felter er naturligt forekommende og at der således altid har været sådanne felter på jorden men at miljøets eksponering for menneskeskabte kilder til elektromagnetiske felter i de sidste årtier er steget støt på grund af efterspørgslen efter elektricitet de stadig mere avancerede trådløse teknologier og ændringerne i den sociale struktur

med forskellige frekvenser både i hjemmet og på arbejdspladsen europarådets miljøudvalg slår fast i en rapport fra maj to tusind og elleve

til der føres kliniske eller videnskabelige beviser for eventuelle skadevirkninger en sådan udmelding

sianette kwee tidligere lektor ved institut for medicinsk biokemi ved aarhus universitet har desuden udtalt at myndighederne ikke bør vente til skaden er uoprettelig men sætte sikkerheden i højsædet hun er

i canada har man blandt andet etableret et helt nyt eldistributionsnet hvor man via et særskilt monteret

er blevet syge af overharmoniske strømme i usa har domstolene sågar pålagt elselskaberne at udbetale store erstatninger til ofrene

hvad enten man sætter overskuds eller affalds foran må konstatere at vi i danmark tilsyneladende ikke ved nok om jordstrøm og om de mulige sundhedsmæssige konsekvenser

de mulige sundhedsmæssige konsekvenser undersøges nærmere

forslag til vedtagelse folketinget pålægger regeringen at undersøge forholdene omkring problemerne med overharmonisk jordstrøm som for eksempel på hesthavevej i linderum i hjørring kommune og herunder foretage en samlet vurdering af eventuelle sundhedsrisici

to ministre allerede har sagt jeg skal blot læse

regeringspartierne og enhedslistens forslag til vedtagelse op det lyder således folketinget konstaterer at der ifølge sundhedsstyrelsen ikke er videnskabelig dokumentation for at overharmonisk strøm kan påføre påføre mennesker helbredsskader alligevel har europarådets miljøudvalg opfordret til at man reviderer de nuværende grænseværdier på den baggrund opfordrer folketinget de relevante ministerier til at komme med en redegørelse om de undersøgelser der er gennemført omkring sammenhængen mellem overharmonisk jordstrøm og eventuelle helbredsskader og herudfra tage stilling til om der er brug for at tage administrative eller lovgivningsmæssige initiativer

ordføreren i det hele taget har sat sig ind i sagen når man ikke synes

sag her er en ordførertale værd er det ikke at nedgøre de folk der bliver ramt

overharmonisk jordstrøm at man så ikke engang

lave en ordførertale og komme med

er der ikke nogen grund til at trække sagen yderligere vi lægger op til at lave en redegørelse

mig rigtig meget til at se resultatet af

er sikker på at vi får rig anledning til i folketingssalen at tage en drøftelse af hvad vi stiller op med resultaterne af den redegørelse

jeg mener at vi mangler noget viden i forhold til at

stilling til den her problemstilling og det mener

fru pernille rosenkrantz theil har en

ordførertale

det er lidt bemærkelsesværdigt for jeg synes det her

en uge kan frembringe otte ni hele sider i nordjyske

værd at beskæftige sig med og gå lidt ind i sagen jeg ved godt at det her fremkalder sådan en mild latter

der rigtig er noget i

ret så overbevist om at de folk der vil blive berørt af det her føler sig lidt tilsidesat der er også det at vi jo

der ikke kan helbredes med medicin det er måske forklaringen på det

ordfører siger at det ikke er at gå ind i sagen at sende to ministre i folketingssalen og lægge op til at lave en redegørelse

det er alligevel relativt sjældent at relativt få mennesker udløser så stor parlamentarisk omhu som det

konstatering af at jeg nok ikke læste nordjyske det har ordføreren ret i jeg læser mest fyens stiftstidende

så giver jeg ordet til herre rasmus helveg petersen

konstatere at sundhedsstyrelsen ikke har nogen videnskabelig dokumentation for at overharmonisk strøm påfører helbredsskader på trods af det

få foretaget en redegørelse

på baggrund af den redegørelse se om der er basis for at tage yderligere handling i sagen

det er jo ikke ministrene jeg klandrer de har været her de er kommet her som de er blevet bedt om

stillet op til debatten om det her problem som mange folk har

kortlagt og undersøgt til bunds men jeg kan forstå at

at der ikke er videnskabelig dokumentation for at overharmonisk strøm påfører mennesker helbredsskader det kan jeg ikke selv se kan udlægges som om vi har fået besked om ikke at udtale os i sagen eller noget i den retning det synes jeg er en konklusion må ligge hos herre bøgsted vi vil gerne have en redegørelse

det håber vi kan blive produktet af den her debat

som vitterlig eksisterer sundhedsstyrelsen siger at

grund til at sætte sig ind i problemerne

konstatere men tak

mit svar så jeg synes egentlig er basis for den skuffelse fra herre bøgsteds side særlig ikke hvis produktet af den her

at det skulle medføre helbredsskader så så længe apparaterne og brugen

jeg kan godt forstå herre bent bøgsteds frustration over det men men der

op ad den videnskabelige dokumentation der findes og derfor er det også synes jeg fuldstændig berettiget at

i dag må sige at vi i ikke på det foreliggende grundlag

som regeringspartierne nu har fremsat men vi er selvfølgelig åbne over for at undersøge hvad der kan være af andre ting og det

lægges op til derfor også fuld opbakning til

som er der men jeg synes

det her problem og se på hvad

egentlig skulle gå ned i grænseværdier

egentlig mærkeligt at man afviser

europarådets miljøudvalg jo ikke

bygger på evidens og bygger på den viden der til enhver tid er til stede jeg jeg har også med interesse læst de artikler

har været fremme i i nordjyske vedrørende problemstilling

vedtagelse så kræver at der i givet fald skal være noget evidens og det må vi bare konstatere

og så skal vi da være åbne over for

men det har været sundhedsstyrelsens meget klare vurdering at det her er noget der bygger på evidens og derfor er der ikke så meget

tak til ordføreren så er det herre joachim b olsen som ordfører for liberal alliance

af liberal alliances ordfører på området udtale følgende der er som beskrevet i nordjyske en gruppe borgere der lider under

overharmonisk jordstrøm og vi mener at man bør tage disse borgeres problemer seriøst vi undrer os over at man i regeringen har ladet sagen flyve fra minister til minister de kommer også løbende som vi kunne se

at sagen havde noget med hans ministerområde at gøre dernæst gjorde

samme og siden hen havnede sagen så i sundheds og forebyggelsesministerens område vi havde gerne set at man i stedet for at sende sagen rundt havde taget ansvaret på sig og fra starten havde sørget for at få undersøgt forholdene omkring sagen

jeg skal på vegne af liberal alliances ordfører meddele at vi støtter forslaget til

ordfører ordet nej

der er altså ingen tvivl om at vi tager den her udfordring alvorligt og det er også derfor der

for netop at undersøge nærmere hvad der er af udfordringer på det her område

jeg er i tvivl om og nu har jeg også læst

at de familier vi taler om altså de seks familier i sindal i nordjylland mener at de

såsom hovedpine men ordføreren nævnte jo selv rækken af problemer og det går vi så i gang med at kigge nærmere på

videnskabelig dokumentation for at det skyldes overharmoniske

såkaldt jordstrøm eller dirty electricity som

at få noget mere fagligt belæg

det udgangspunkt der er i dag er at vi ikke har videnskabelig dokumentation og det er ikke fordi vi ikke tager det alvorligt

et løfte om en redegørelse er trods alt et skridt i den rigtige

udkast afviste man blankt at der var nogen problemer og der

end ingenting spørgsmålet er så hvornår skal den

undersøge hvad der ligger af dokumentation fra andre lande ordføreren nævnte selv undersøgelser fra usa jeg tror også det var venstres ordfører der gjorde opmærksom på nogle amerikanske undersøgelser

jo den række af dokumentation samt det europa parlamentet har fundet frem til som sundhedsstyrelsen nu vil kigge nærmere på

det er bestemt en imødekommelse af

og det er fordi vi er en lyttende regering

det selvfølgelig også fordi vi snakker om seks familier som står med et reelt problem

lokalt problem det er noget der er mange steder vi ved at der er

vi ved at der er mennesker rundtomkring der opgiver at kæmpe imod elselskaberne fordi de

der er syge det er måske også nogle af de problemer der er årsag

der er lavet på baggrund af amerikanske undersøgelser og sådan set også

inddraget i deres arbejde jeg tror

opmærksom på at vi har rigtig mange livsstilssygdomme i det her land

den måde vi lever på jeg tror også at det er vigtigt at holde fast i at der altså også er nogle udfordringer der skal løses på det her område ligesom med psykiske sygdomme som jo ofte har forskellige arbejdsrelaterede

ens sociale relationer som så kan medføre en psykisk lidelse

og derfor synes jeg vi skal holde den her redegørelse med den dokumentation der er

selvfølgelig se på hvad der ligger i dokumentationen som ordføreren jo i virkeligheden også var inde på i

jeg synes jo at en redegørelse

bestemt er et skridt i den rigtige retning og jeg glæder mig sådan set over hvad skal man sige de positive takter

uddybe hvad det præcis er for en vinkel man godt kunne tænke sig at lægge på den redegørelse

på området og det vil blandt andet sige hvad der er af amerikanske undersøgelser og hvad der er af andre europæiske undersøgelser som må have indgået i europa parlamentets arbejde sådan som det også blev læst op af redegørelsen jeg tror at det vi skal holde os for øje er at sundhedsstyrelsen som udgangspunkt siger at der

videnskabelig dokumentation for sammenhængen mellem jordstrømme og de her potentielle sygdomme og der må vi jo så kigge på om der er anden dokumentation som siger noget andet

afviser det her men nu må vi se på som ordføreren selv var inde på om der er noget vi kan lære af amerikanerne jeg tror

en lille smule betænkelig det er lidt ligesom når man har bakterier på

tænke mig at spørge lidt mere ind til den

foreslået jeg kan også forstå at temaet her rækker ind over flere forskellige ministeriers ressortområder kunne ministeren ikke

for nogle ministerier og hvilke ressortområder man helt præcis lige kunne tænke sig at inddrage i

en redegørelse jeg synes det er vigtigt at vi

det er erhvervs og vækstministeriet det er klima energi og bygningsministeriet og det er sundhedsministeriet ud fra forskellige vinkler på problematikken om overharmoniske strømme

at der er en sammenhæng mellem det og og deciderede sygdomsforløb

andet nu kigger vi nærmere på det og kommer tilbage til folketinget om de viser noget andet og om vi så på baggrund af det skal handle anderledes

dansk folkeparti lægger mærke til den imødekommenhed og derfor stemmer for

gerne går ind i arbejdet med redegørelsen som det er fremgået

bevillingen til distributionsnettene

jo ikke udelukkes at der er ting som man kunne kigge på her så i det omfang vi kan bidrage med information

lave en redegørelse det er trods alt et skridt som jeg nævnte før

regeringens udspil slet ikke gøre noget nu har man så sagt ja til at

lave en redegørelse og det er et skridt i den rigtige retning vi skal selvfølgelig have studeret lidt nærmere i dansk

så indebærer og jeg håber også at

videre forløb ikke inde i salen men

lidt mere hyggelige omstændigheder hvor vi

ret så alvorligt

blevet ramt af tyktarmskræft og det er bemærkelsesværdigt at to på samme vej bliver ramt

de havde problemer i villaerne de blev ramt af uforklarlige sygdomme og det er det vi

der forsvinder når de forlader deres hjem

lidt bemærkelsesværdigt at dyr der er utilpasse

havde en uforklarlig stigning i sygdomme i sin besætning jeg hørte

boede tæt på en strømførende ledning ved jernbanen og

undersøgelse af de her konsekvenser

de har fundet ud af i usa er at der er

påvirkning på både mennesker og dyr

lidt bemærkelsesværdigt at elselskaberne afviser

det er så ikke ministerens skyld at elselskaberne

og installationer man har i dag og derfor genererer for meget returstrøm og uren strøm

noget jeg håber også vil indgå i de overvejelser det der er mest bemærkelsesværdigt her i dag

at debattere det her emne man læser

det er det som kommer fra ministrene de har

var der ikke særlig meget ordførertale enhedslistens

konservatives ordfører var her ikke men havde meldt tilbage at de støttede venstre og dansk

den manglende interesse for at deltage i debatten

lave en redegørelse og jeg ser frem til det der kommer jeg håber også

kommer for det er et spørgsmål om

af forhandlinger uden for huset

det ønske der har været om at få en redegørelse om problemet

herre per clausen plejer nok at have ordet i sin magt

ikke det der er det store problem

finansministeren

vestjyskbank skal drives ansvarligt

ind som majoritetsaktionær som medejer af vestjyskbank

forventer staten klart at vestjyskbank efterlever lovgivningen og de kodekser og anbefalinger der eksisterer i forhold til hvad der må anses som god skik i banksektoren og mere generelt selskaber hvor staten er medejer

der skal være grænser for hvor store udbytter der kan udbetales og at der skal være grænser for muligheden for at

gennemføre aktietilbagekøbsprogrammer det er imidlertid forhold der allerede er reguleret i de aftaler som staten har indgået med vestjyskbank om både statslige kapitalindskud og individuelle statsgarantier det samme gælder forslaget om at vestjyskbank skal reducere sit indlånsunderskud det vil indgå i aftalen om en individuel statsgaranti

skyldes det at forslagsstillerne på en række punkter går videre end hvad regeringen finder hensigtsmæssigt og muligt

forslaget om at banken skal have et særligt program for at udvikle bæredygtige virksomheder og i øvrigt opererer med renter der ligger i underkanten af markedets rentemarginal det er ikke krav staten har mulighed for at pålægge banken det vil for det første være i konflikt med statsstøttereglerne og det vil for det andet være åbenlyst problematisk i forhold

selskabslovens beskyttelse af mindretalsaktionærer jeg kan så forstå at forslagsstillerne vil håndtere sidstnævnte forhold ved at kræve at vestjyskbanks øvrige aktionærer skal indvilge i ikke at påkalde sig centrale

i selskabsloven det anser jeg ikke for at være en hensigtsmæssig og mulig farbar vej

forbindelse skal jeg også bemærke at vestjyskbank har flere tusinde aktionærer der må have en helt berettiget forventning om at den bank de har investeret i

på den baggrund kan regeringen ikke støtte

ledes men det mere principielle om hvad man egentlig talt vil med en bank man har bestemmende indflydelse i nemlig for eksempel at sørge for at det er en god bank for det område banken er

del af udkantsdanmark og at

kunne vi ikke få tilslutning til jeg går ud fra at det ikke er fordi regeringen er imod bæredygtighed eller imod at man tager særlige hensyn til udkantsdanmark det er kun hensynet til de øvrige aktionærer

regeringen til at være så tilbageholdende

jeg bare sige at hvis man spørger de øvrige aktionærer

imod statens hjælp og gå ind på de betingelser staten stiller

at kvittere for herre frank aaens vurdering af at regeringen på på visse stræk imødekommer forslaget og den tankegang der er bærende for

gøre rede for min vurdering

fra forslagsstillernes vedkommende jeg mener at de krav der stilles fra statens side er rimelige

at det ville være at overskride en grænse jeg ikke ønsker at overskride hvis vi går videre end de almindelige selskabsretlige principper tilsiger over for de tusindvis af aktionærer der har penge i vestjyskbank de har en rimelig forventning om at den drives på forretningsmæssige betingelser

være til gavn for det område banken eksisterer i hvilket i øvrigt gælder bankens overlevelse som sådan

interesserede i dog at beholde en vis værdi og derfor vil lytte til hvad

det er derfor jeg siger at det selvfølgelig kunne være en betingelse for statens hjælp

på den generalforsamling der holdes her i slutningen af marts

når staten går ind og får bestemmende indflydelse i en bank at så skal hele banksektoren og for den sags skyld hele danmark kunne se

eller om det er private aktionærer der styrer en bank

det ikke bare for statens vedkommende drejer sig om maksimal profit men at det drejer sig om at have en samfundsnyttig

vi desværre har haft andre særlige situationer under den her finanskrise og det gør også en forskel på baggrund af de principper jeg har skitseret og som jo i øvrigt ligger i forlængelse

rejser jeg mener bare at det er meget sundt at man driver

udmærket for det pågældende lokalområde

det ville være at gå for langt hvis man stiller de krav forslagsstilleren lægger op til

en rimelig uenighed at have den afspejler måske en mere grundlæggende uenighed mellem mit parti

drives fornuftigt og ud fra

principper og overholde den gældende lovgivning på området

det antager vi også at

vestjyskbank kommer til at gøre efter fusionen med

beslutningsforslaget fra enhedslisten som vi anser for at være

overordentlig ideologisk præget og der er mere end ideologi brug for pragmatisme i forhold til pengeinstitutsektoren i den aktuelle situation

som skal søge

sikre maksimal finansiel stabilitet her i landet synes vi det i situationen mellem de to pengeinstitutter er yderst fornuftigt og vi synes ikke det ville være hensigtsmæssigt at forsinke denne proces ved at trække aktstykket tilbage fra finansudvalget og dermed udskyde en behandling og dermed en formel stillingtagen til det som vi har tilsluttet os i forligskredsen og som er nødvendigt i forhold til pengeinstitutsektoren i vestjylland vi kan ikke støtte beslutningsforslaget og jeg kan sige fra den

konservative erhvervsordfører herre brian mikkelsen at også de konservative er imod

det ned i folketingssalen

uforstående over for den måde at argumentere

man har en dårlig samvittighed over det man er med til at gøre

det er godt at få det herned det der er lagt op til skulle altså åbenbart være gennemført af en forligskreds bag lukkede døre og vedtages af forligskredsen bag lukkede døre i finansudvalget

det her drejer sig om noget så usædvanligt som at staten får aktiemajoritet i en fortsættende bank synes man så virkelig ikke at er værd at tage en debat i folketingssalen om hvordan det sker

det er helt efter folketingets forretningsorden og ganske ok men det er jo også helt i orden at sige at det her er fornuftigt at få gennemført i forhold til

ske i den takt som det nu er lagt til rette i forhold til de godkendte generalforsamlinger i de involverede pengeinstitutter

vi har jo haft fuld debat i salen om

pakkerne og lovgivningen der er tilknyttet og der har også været meget offentlighed om

i ministeriet i

herre frank aaen har måske det problem at han ikke er en del af forligskredsen og derfor ikke har haft indflydelse på præmisserne for det der foregår

omkring det her som startede med at udstede

en garanti til alle spekulanter der havde penge i en bank på fire tusind milliard kroner det sagde vi fra over for vi syntes ikke at det var rimeligt at skatteyderne skulle betale for

stod til at miste deres penge men har det her været diskuteret i

i de pakker der er vedtaget i folketingssalen har man taget højde for en situation hvor man ikke bare afvikler en bank og sælger en bank videre men driver den videre som en fortsættende bank hvor henne i pakkerne

nogen måde antydet den situation at staten skal være bankejer med henblik på at videreføre en bank

også fra regeringens side sagt at det her skal ske ud fra forretningsmæssige principper

ikke enige om at alle de banker der er gået ned er styret efter forretningsmæssige principper

og det er helt klart

det er jo det spor vi har valgt for længst

finansielle sektor i en situation hvor den internationale finanskrise skyller ind over landene og dermed også ind over danmark

at beskytte den finansielle sektor og vi har valgt at sikre maksimal tryghed for de virksomheder private kunder

af pengeinstitutterne det tror jeg er fornuftigt set i det lange perspektiv og det er det som bankpakkerne er udtryk for og det er det som den her disposition omkring aarhus lokalbank og vestjyskbank er

dette beslutningsforslag og beslutningsforslag nummer b tre og fyrre som vi behandlede for nylig her i folketingssalen sidstnævnte forslag er stadig væk under udvalgsbehandling jeg vil gerne indlede med at sige at socialdemokraterne har stor respekt for at enhedslisten ønsker at benytte sine parlamentariske muligheder for at behandle aktstykker i et bredere forum end i folketingets finansudvalg det er helt i orden som bekendt står alle andre partier i dette folketing bag den aftale der ligger til grund

det vil derfor næppe heller komme bag på nogen at socialdemokraterne finder at aktstykke tres bygger på en god og fornuftig aftale detaljerne i forslaget har finansministeren

offentligt ejet bank

formål som vi som ejer det vil sige folketinget repræsenteret ved finansministeriet mener er den rigtige måde at styre en bank på ud fra samfundets interesser og jeg bemærkede

at man skulle have en statsbank altså en fællesejet bank fordi den kunne løse forskellige opgaver der er nødvendige herunder opgaven udkantsdanmark som ikke bliver varetaget af for eksempel danske bank derfor er mit

når vi nu har sådan en fællesejet samfundsmæssigt ejet bank at vi så satte nogle præcise retningslinjer for hvordan den kunne gøre en forskel i samfundet

lokale bank som værende en der gør en forskel for lokalsamfundet jeg tror faktisk man vil kunne finde rigtig mange tilfælde på lige præcis det altså hvor netop de små banker er i stand til eksempelvis

kreditvurdere og langt bedre vurdere forretningsmulighederne

fordi man ved om der lige er behov for eksempelvis at åbne en ny

eksempelvis københavn så på den måde

de her banker selvfølgelig en forskel

også glad for at der netop er mulighed for at vi kan

sikre at de intentioner der er i

det er man garanteret også glad for i området hvor den her bank virker helt i orden det der bare undrer mig er at man så står tilbage med et princip der

ledelsesretten til at være et krav om at banken skal drives efter forretningsmæssige principper oven i købet jo af den ledelse der var der i forvejen

i uføre efter forretningsmæssige principper jeg forstår

i det forløb ikke langt skarpere har krævet

bestyrelsen der også bestemmer hvordan ledelsen skal se ud jeg

er meget fornuftigt at man har et sådan armslængdeprincip om jeg så må sige hvor det netop er en bestyrelse der bestemmer hvordan den konkrete ledelse skal være sammensat og dermed også bestemmer hvilke krav banken

øvrigt skal drives efter

heller ikke være sådan at vi enevældigt fra dette sted

den eneste aktionær til trods for at vi

ikke skal lytte til andre gode kommentarer der måtte komme fra andre aktionærer på den måde tror jeg at staten og dermed også finansministeren når han har fået

sørge for at dette dette bliver en bank der bliver drevet på god og fornuftig vis til gavn for samfundet

gerne starte med at sige at det undrer mig en smule at

skal placeres i erhvervsudvalget det må da være lidt mere logisk at et aktstykke der er givet af finansudvalget

blive behandlet i finansudvalget men det er jo

resultatet af debatten her i

i aktstykke tres som finansudvalget har tiltrådt det er sådan set fair nok

vi bare ikke enige i mange af de krav man vil stille

jeg synes det er godt at staten har lavet bankpakkerne for at lave et sikkerhedsnet under

fra staten til aktier skal lave en udlånspolitik der ligger i underkanten af markedets rentemarginal alene af den grund at man vil presse markedet så mener jeg faktisk

en grænse som jeg ikke mener man fra folketingets

jeg mener ikke det kan være meningen at man fra statens side skal ud at konkurrere med sunde og raske banker som netop ikke har haft brug for hjælpepakken

have den her statsbank og jeg tror egentlig at

totalt finansieret statsbank hvor man selv kan styre alt

at der er stor troværdighed omkring den politik der føres i danmark

banksektoren i danmark så banksektoren har

der heldigvis et stort bredt forlig om i folketinget hvor enhedslisten er det eneste parti som ikke er med omkring

at vi er med i den forligskreds omkring bankpakkerne

stemmer dansk folkeparti også nej til det

det er klogt at den direktion der fortsætter i banken er den samme direktion

og at den bestyrelsesformand man indsætter er en bestyrelsesformand der fra en anden bank er kendt for

at arbejde i skattely og hjælpe rige med at slippe billigere i skat

at køre en mere ned og at man så sætter en ind der er ekspert i skattely og

til en dyr dieselbil der kan bruge ret mange liter på at køre et kort stykke vej

den hedeste drøm man prøver på at få opfyldt ved det her

at det her

andet ideologisk imod bankdirektører det har man jo haft i mange år så jeg synes

rammer lidt ved siden af sit eget forslag hvorfor

ikke bare at det er en statsbank man er ude efter i stedet for

langt størsteparten af aktierne og har puttet et milliardbeløb i

den så bliver styret på en ordentlig måde vi har så nogle ønsker om at den skal fremme bæredygtighed at den skal fremme udviklingen

med til at medvirke til en god udvikling i udkantsdanmark som ellers er så hårdt ramt

på at være hovedaktionær i en bank

hovedaktionær i en bank med det mål at man gerne vil af med aktierne igen så hurtigt som muligt så snart der er en ejer til dem

også tydeligt i det aktstykke tres som enhedslisten gerne trukket tilbage igen så der er altså en stor forskel

fuldstændig enig i at det er godt at nogle lokale banker gerne vil støtte

netop det vestjyskbank er kendt for jeg kommer selv fra det område hvor vestjyskbank er

selv tidligere været kunde også som barn

en bank der har støttet op om lokale fiskerkuttere og så videre for

det er en ganske fornuftig model man har valgt som en overgangsordning nemlig at staten er nødt til at træde til som hovedaktionær for senere hen så igen at kunne give

finansministeren har redegjort for regeringens synspunkt i den her sag

giver statsgaranti til en ny bank og også er blevet hovedaktionærer skal der selvfølgelig stilles krav

ledelse og til genopretning af banken

i eu og globalt er ved at vedtage en ny regulering af bankerne så

vi igen kan kan få en reguleret banksektor til gavn for samfundet en

er jo som finansministeren også redegjorde for konkurrenceforvridende fordi man altså vil gå ind og sætte én bank til at underbyde andre banker

radikale venstre synes der skal stilles til ledelsen i denne

har staten været med til at sætte en ny bestyrelsesformand ind som man har tillid til

man har stillet en lang række krav til kapital i denne

til for eksempel udbetaling til aktionærer lønninger og alle mulige andre ting det ligger jo i de bankpakkeaftaler der er

virkelig har drevet

tingene ud på kanten af skattereglerne og har prøvet at hjælpe folk der ikke havde lyst til at betale

det er jo helt uforståeligt at det radikale venstre synes at det er manden der skal garantere at den her bank bliver drevet på en ordentlig ordentlig måde

venstre også et ønske om

ordentlige hensyn til det område

finansministeriet og regeringen har tillid til den person der nu bliver sat ind i ledelsen der er stillet en lang række krav til driften af denne virksomhed

går ind og giver særlige udlån til et område det skal man

selvfølgelig kun gøre hvis det er rentabelt det skal jo ikke være sådan at vi herindefra dikterer hvilke områder man skal låne til og hvilke områder man ikke skal låne til

det er det der er hele princippet i at banker skal køre på markedsvilkår og på forretningsvilkår og det er derfor

lave det som herre frank aaen og enhedslisten

i dag et forslag om at trække aktstykket tilbage fordi kravene der stilles til den fusionerede vestjyskbank

for et par uger siden stod vi også her i salen og behandlede et lignende beslutningsforslag og her blev det gjort klart at der i forbindelse med statsgaranti for pengeinstitutter stilles en række krav til drift økonomi og

at vi helt enige i at der skal stilles krav til de banker som staten ejer aktier i og vi er også med på at vi kan diskutere om de krav der stilles er strenge nok og har

konsekvenser som som rækker langt nok

vil staten eje majoriteten af aktierne i den fusionerede bank derfor bliver der også i det tilfælde stillet en række fornuftige krav til banken gennem statens ejerskabspolitik

den skal leve op til forskellige krav der sikrer at fusionen ikke kan skade indskydere obligationsindehavere og investorer og i perioden for statsgaranti vil der desuden være et forbud mod at bestyrelsen og direktionen modtager udbytte ligesom der heller ikke må foretages nye

at direktionerne ikke skal aflønnes uhensigtsmæssigt højt derfor er vi glade for at der allerede eksisterer strenge begrænsninger for aflønning af direktion og bestyrelse i banker som modtager statsstøtte

maksimalt udgøre tyve procent af den faste løn

være i strid med principperne om mindretalsbeskyttelse samt statsstøttereglerne fra eu

stiller krav til de private aktionærer om at banken ikke længere skal drives med det formål at få et overskud i og med at finansministeriet vil blive den største aktionær

også til opgave at ansætte bestyrelsen jeg mener at ministeriet fuldt ud er kompetent til at vælge den bestyrelse samt formand der kan få vestjyskbank på ret køl igen det er så denne bestyrelse som har bemyndigelse til at ansætte og afskedige ledelsen såfremt denne ikke lever op til sin opgave regeringen vil altså ikke som enhedslisten foreslår direkte udskifte bankens ledelse

bestyrelsen som er valgt af staten i forhold til principperne om hvordan staten agerer over for andre statslige selskaber kan man ikke stille specifikke krav til beskæftigelse bæredygtighed og så videre i bankens udlånsarbejde det der står tilbage som jeg også nævnte for

og at vi skal benytte enhver lejlighed til også at diskutere med de

kunder som er i pengeinstitutterne om de hver især mener at deres pengeinstitut lever op til de krav som man som kunde vil have til et sundt pengeinstitut på baggrund af disse forhold

kan sf ikke stemme for enhedslistens beslutningsforslag

at den direktion der har kørt én bank ned nu bliver den der skal køre den næste bank videre og hvad ved jeg

som er kendt for at have drevet et skattely og som har spekuleret i skattereglerne til det alleryderste til fordel for rige

det har da ikke ret meget med moral at gøre mener sf ikke at være rimeligt at sige

nu er det staten der bestemmer vi har set spekulation drive andre banker ned ergo er spekulativ virksomhed

set banker der har været ude

i andre dårlige forretninger

man ønsker at banken skal drives bæredygtigt er det ikke et fair krav at stille til en bank

men vi skal også skelne imellem om der foregår ulovlige ting som er kriminaliserede eller om der foregår umoralske ting som man må

principielt mener vi ikke at

det er heller ikke vores indtryk at det så længe der ikke er

lidt på det man kalder god virksomhedsledelse

§ en to tre og fire går ud på

drives optimalt men jeg synes ikke det lyder som om der er noget aktivt ejerskab

diskuteret det i forligskredsen

så kan bestyrelsen vælge en direktion det er så i øvrigt gengangere fra andre

aktivt ejerskab kan vi ikke komme det nærmere i retning af

og samtaler som går forud for at at der nu ligger en beslutning i hvert fald fra

trække det her aktstykke tilbage det er jo sådan at når vi sidder som en del af forligskredsen kan vi naturligvis ikke få alt

det kunne også være det var en god anledning til

starte dialogen på et tidligere tidspunkt sådan at det ikke opleves

jeg glæder mig stadig væk til

kommer og bidrager med med de gode løsninger til hvordan vi får danmark på ret køl igen

det vil jeg stadig væk invitere herre frank aaen til og jeg vil glæde mig til at

beslutningsforslaget om at fjerne aktstykket som vi behandler i dag handler ligesom sidst da vi behandlede b tre og fyrre fra enhedslisten om at give mulighed for at staten kan redde nogle af de penge forhåbentlig så mange som muligt som i forbindelse med bankpakkerne er blevet lånt ud til bankerne det kan blandt andet gøres ved at facilitere en fusion mellem

så den fortsættende vestjyskbank kan blive en rentabel virksomhed det sker bedst hvis den får mulighed for at drive bank så godt som den kan hvis banken ønsker at have en helt særlig udlånsprofil baseret på corporate social responsibility eller en særlig aflønningsstruktur er det fint men vi mener ikke at staten skal detailstyre bankens drift

banken skal give lån til vi ønsker derfor ikke at

med enhedslistens virksomhedsfilosofi det vigtigste i denne sag er at få virksomheden til at fungere profitabelt og vi ønsker i den forbindelse at henlede enhedslistens opmærksomhed på at en af årsagerne til at vi overhovedet fik en finanskrise var at den amerikanske stat opfordrede banker i usa til at udlåne til

huskøbere som ikke havde den kreditværdighed som de burde have haft det som enhedslisten således foreslår her er faktisk det der har været medvirkende til at vi

og ikke efter hvorvidt enhedslisten synes

lokalbank og vestjyskbank drevet ud i en massiv ejendomsspekulation i aarhus og andre dele af danmark eller som fik drevet banken ud i enorme spekulative lån

at den direktion som er medskyldig i hovedansvarlig for den udvikling der fik vestjyskbank

problemer som vestjyskbank og aarhus lokalbank har

jeg har sagt at baggrunden for at vi fik en finanskrise blandt andet var at den amerikanske regering var meget fokuseret på at flere amerikanske borgere skulle eje deres egen bolig derfor opfordrede de bestemte banker til at udlåne til folk

medvirkende til at føre til at vi fik finanskrisen

ikke længere kunne betale deres afdrag og renter

med sf som mente det var fint hvis enhedslisten

en ting nemlig

redde bankerne på det grundlag de kørte på i forvejen

førte til krise i den danske finansielle sektor og med garanti fører til endnu en krise hvis

vi kan jo også se på debatten i dag at mulighederne for at enhedslisten skulle kunne præge nye bankpakker

er meget klogere for den demokratiske debat og for muligheden for at diskutere om det

og at der som minimum er et parti der siger fra jeg så sågar

i det mindste er et parti der siger fra og siger at

man ikke bare kan fortsætte jeg har

nogle af dem hedder bankpakker nogle af dem hedder aktstykker og nogle af dem hedder flere trecifrede milliardbeløb fra nationalbanken hvor bankerne kan låne til en

bankkrisen som er totalt uansvarlig og som efter vores opfattelse i øvrigt

en lov som siger at

kun kan gives statsgarantier i begrænset omfang

til en bank der skal fortsætte

er meget tvivlsomt

grundlæggende kan ændre forudsætningerne i en bankpakke men det har man

på den måde kan lege med skatteydernes

eller om man skal gå ind at sige at vi skal

majoritet i en bank

ikke skal deltage i spekulative forretninger

bæredygtige virksomheder område for vores skyld

selvejende virksomheder så vi får et

koncerner og at man

hvordan det udkantsområde bliver hjulpet ud af krisen med beskæftigelse og økonomisk fremgang

som virkelig kan bruges aktivt i modsætning til mange af de fine taler der holdes i folketinget om at

på udkantsdanmark og så har man glemt ordet inden

så er det da rimeligt at dem der taler om at gøre noget for udkantsdanmark også gør sig overvejelser om

kan bruges i den forbindelse men det er jo åbenlyst nærmest

lader derimod den direktion der kørte en af de to banker ned fortsætte man har hyret en bestyrelsesformand som er meget kendt for at have etableret skattely i schweiz og inspireret

store pensionsformuer til at undgå at betale skat

videreføre den nye bank vi synes det er meget underligt

betyder store milliardudgifter som igen skal

det ser vi frem til men også med nye aktstykker

til redning af den finansielle sektor i danmark er jo enestående

hopper vi fra tue til tue til tue

stort set undgå at få en stor debat fordi det er så massivt et flertal i folketinget der beslutter det bag lukkede døre

i lukkede møder i finansudvalget så jeg vil bare sige at jeg synes

meget større ansvar over for skatteydernes penge

i langt højere grad overvejer hvordan vi kommer ud af den misere som den finansielle sektor har

man behøver slet ikke at købe enhedslistens meget langsigtede og meget principielle krav

jeg synes det ville være på sin plads

at der er brug for store forandringer i stedet for at have sådan nogle finansielle supermarkeder

de efterhånden bliver så store at vi risikerer at samfundet bryder sammen

banken bryder sammen

får skabt en helt anden finansiel sektor der er da ikke nogen

dårligt særligt da af partier der selv har talt om at vi skal have statslige banker

finansiel sektor vi synes da også at det er helt rimelige krav

ville være naturligt at sige at det ikke lige opgave for en bank vi lige har reddet

kaste sig ud i investeringer i våbenproduktion

som bør laves om men også inden for gældende selskabslovgivning kan en hovedaktionær selvfølgelig sige til mindretalsaktionærerne at vi nu indfører nogle principper

en forudsætning for at staten stiller yderligere milliardbeløb til rådighed for videre drift af en bank altså selve det at det er staten har pengene gør selvfølgelig at

har mulighed for også at sige hvad der skal ske

har også mulighed for at bestemme hvilken musik der skal spilles det gør man så åbenbart ikke her eller i hvert fald kun i meget begrænset omfang

noteret mig at man sætter nogle grænser for

bonusaflønning og for at lønningerne trods alt skal være rimelige det er da bedre end det vi lige har set i dong hvor den afgående direktør får et håndtryk på sytten million

vi lige har har set jeg skal slutte af med at sige at

også få fornøjelsen af at kunne debattere her i folketingssalen så befolkningen er i stand til at følge med i